hvis ingen gør indsigelse mod fremme af disse forespørgsler betragter jeg tingets samtykke som givet

der afstemningen er slut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

forkastet herefter er ændringsforslag nummer en stillet og tiltrådt af det samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre tiltrådt af udvalget det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fem af et mindretal

er forkastet herefter er ændringsforslag nummer fire stillet og tiltrådt af det samme mindretal bortfaldet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse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

herefter er ændringsforslag nummer to og otte stillet af samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem syv og ni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

har stor vægt i lovforslaget idet sager om videnskabelig uredelighed

lovforslaget skal behandles centralt af nævnet for videnskabelig uredelighed og de enkelte forskningsinstitutioner decentralt behandler tilfælde af tvivlsom forskningspraksis lovforslaget tager afsæt i tolv

international praksis

for håndtering af brud på ansvarlig forskningspraksis ved at fastlægge rammerne for behandling af sager

danske kodeks for integritet i forskning lægger

lovforslaget derimod ikke i sig selv op til en regulering af hvad der er ansvarlig forskningspraksis det forventes således

i forskningsmiljøerne og at forskningsinstitutionerne tager ansvar for løbende at informere deres forskningspersonale om de politikker og procedurer som er gældende for institutionen jeg er enig i de mange høringssvar som slår fast at det hverken er muligt eller ønskeligt i lovforslaget at fastlægge helt klare entydige og endeligt udfoldede definitioner ved nærmere eftertanke gælder dette ofte uanset hvilken faglighed vi taler om en tømrer en sygeplejerske en skolelærer og så videre alle har de svært at beskrive hvad høj faglighed er over for os som ikke deler deres fag men selv er de ikke i tvivl når de ser handlinger som falder under

deres fag udvikler sig og når nye højder

i udvalgene vedrørende videnskabelig uredelighed behandle videnskabelige produkter udarbejdet i privat regi hvis den private virksomhed eller lignende har ønsket at være omfattet af udvalgenes kompetencer eller ønsker at medvirke til sagens oplysning men med lovforslaget begrænses lovens anvendelsesområder til sager der vedrører forskning udført med en hel eller delvis offentlig støtte forskning der alene er udført for private midler er således ikke omfattet af lovforslaget det vil med andre ord sige at hvis der sættes spørgsmåltegn

redeligheden i forskning udført i privat regi for private midler vil det være op til den pågældende virksomhed selv at tage skridt til at få sagen undersøgt i bemærkningerne kan man læse at ændringen blandt andet skal ses i forhold til at sager om videnskabelig uredelighed kan være ganske omfattende og komplicerede at udrede og det vurderes ikke rimeligt at anvende offentlige ressourcer på at udrede forhold af privat karakter

er set med mine øjne bestemt et tungtvejende argument ligesom

forskning i medicinindustrien allerede er reguleret meget detaljeret ved anden lovgivning må siges at være rimeligt men vi er nu stadig optaget af spørgsmålet hvordan sikres så vurdering af uredelighed i den privatfinansierede forskning i privat regi derfor vil vi i udvalgsbehandlingen af lovforslaget forsøge at få det spørgsmål yderligere

vi i øvrigt ser på høringssvarene og notatet

på dette punkt som handler om lovens anvendelsesområde

mere konkrete observationer er medtaget i det reviderede lovforslag ligesom mange af høringssvarene har ført til præciseringer i bemærkningerne det ser jeg som udtryk for en god høringsproces og med de bemærkninger kan socialdemokratiet støtte lovforslaget

til på grundlag af anbefalinger fra det såkaldte oddershedeudvalg fra to tusind og femten

systemer som findes ude i verden for eksempel i usa

at reglerne skal være klare og gennemskuelige og først og fremmest anerkendte og accepterede i videnskabelige kredse det skal være garanten for at eventuelle

afgørelser af sager er valide og pålidelige og det tror jeg at det her system vil vise sig at kunne

på at høringssvarene overvejende er positive

også indbygget årlige beretninger fra nævnet for videnskabelig uredelighed og dem ser jeg frem til at vi får i udvalget så vi kan følge implementeringen og brugen af loven i de kommende år så alt i alt er

i forhold til det oprindelige udkast til

et tvivlsomt begreb som selvplagiering

ser vi som noget positivt jeg har nogle

lovens anvendelsesområde indskrænkes den

offentligt finansieret forskning ved en offentlig dansk forskningsinstitution hvorfor denne indskrænkning

de offentlige danske forskningsinstitutioner som er privatfinansierede

de bør efter vores opfattelse også være omfattet af loven det er ikke acceptabelt at vi på den måde opererer med forskellige standarder alt efter finansieringskilden

vi forstår ikke hvorfor der er behov for denne smutvej forfalskning som der står af resultater er vel under alle omstændigheder uacceptabelt

kan afvise at realitetsbehandle sager hvis omkostningerne ikke står i rimeligt forhold til sagens betydning eller hvis sagen har en meget lille tilknytning til danmark enhedslisten er ikke sikker på at disse to hensyn bør begrunde at sager ikke realitetsbehandles det lyder ikke forskningsetisk

og det kan i praksis blive svært at administrere

det kan blive et lille ustyrligt smuthul en lille sidebemærkning

kunne være om der er en tilstrækkelig

vi ved jo at en afgørelse om videnskabelig uredelighed

er en mulighed for at forskeren kan få sin sag prøvet

ikke kun i den konkrete sag men også for forskerens videre arbejde i det hele taget men med disse bemærkninger vil

det max webers berømte artikel om

den protestantiske etik og kapitalismens ånd er der faktisk fejl i

er en af kolonnerne der giver en hundrede og ni i stedet for hundrede og hvis man retter fejlen

forskel på protestanter og katolikkers

videnskabelige samfund har på en eller anden måde bedømt at artiklen er acceptabel jeg underviste også for nogle år siden i store klassikere inden for samfundsvidenskaben og mange af de her store klassikere

blevet til ved nogle forskningspraksisser som i dag ville være fuldstændig uacceptable hvor man infiltrerer sociale grupperinger og ikke fortæller at man er i gang med at forske men ikke desto mindre tilvejebringer sine forskningsresultater

at man i ret vidt omfang skal overlade til forskernes selvjustits at finde ud af hvad der er uredeligt og hvad der ikke er uredeligt det er noget der kan flytte sig historisk omvendt er der jo så sager som penkowasagen hvor der decideret er tale om fabrikation og svindel og den type af sager bør selvfølgelig opfanges der synes jeg at oddershedeudvalget faktisk har gjort et rigtig godt stykke arbejde så det er

men hvor man kan sige at de tilfælde hvor man er uenig eller hvor der i virkeligheden er mere behov for videnskabelig selvjustits undgår man en retsliggørelse af den videnskabelige uenighed og bruger de

snittet mellem videnskabelig selvjustits og egentlig retslig regulering ligger rigtig godt

jo i stormvejr kort tid efter valget sidste år i en proces som var helt uhørt

hilser vi det her lovforslag meget velkommen

eksempel på en af de processer som vi burde have mange flere af i folketinget

vi identificerer en udfordring vi har behov for en regulering eller en justering af den her lovgivning og man har et formål som hedder

lovforslag som stort set følger de her anbefalinger

kommentarer der har været i høringsperioden i det endelige lovforslag

tror jeg vi alle sammen ville være mere glade og

det ministerium som netop tager hånd om

de her problemstillinger så alvorligt at de netop lægger gode anbefalinger op sådan

meget mere end end forskningen i sig selv

også vigtigt at der er ordentlige

uredelighed rense eventuelle forskere eller

det modsatte og at det er

et nævn der har tilslutning fra alle

som er i gang derfor skal opfordringen også bare

med at det alene er den offentlige forskning der kan blive renset gennem et nævn for videnskabelig uredelighed det

de gode argumenter for andet end at det selvsagt kan blive mere omfattende

vi har på det her område heldigvis

høringssvarene udtrykker

nævne dette problem så jeg håber at ministeren vil overveje hvordan

noget der behøver at koste offentlige penge men ude i verden er omdømmet

afgørende at det er den samme nævnsinstitution tror jeg er i al fald

det kunne indgå enten ved et ændringsforslag eller

sådan at den privatfinansierede forskning også kunne

lovforslaget er upræcist udarbejdet i § to om hvilke sager

nævnet for videnskabelig uredelighed skal tænkes at behandle i § to stykke en er det anført at loven omfatter forskning

udført med offentlig dansk støtte jeg kan sagtens forstå hvad helt betyder

eller hvor lidt man skal lægge i begrebet delvis er det femten procent eller tyve procent

jeg har forespurgt i ministeriet om det og det har de ikke helt svaret på konservative mener

langt hen ad vejen skal forsøge at definere klare og entydige regler det er jo ikke helt uvæsentligt for en forsker og det er uanset de kun vage sanktionsmuligheder i § seksten om man skal i kategorien for videnskabelig uredelighed eller om sagen faktisk allerede på grund af minimal offentlig dansk støtte falder for bagatelgrænsen

hensyn at tage til hvilke økonomiske ressourcer man skal bruge på nævnets behandling af sagerne blandt andet skal man ikke behandle sager hvor omkostningerne ved sagens behandling ikke står i rimeligt forhold til dens betydning ligesom fusk i private forskningsprojekter er undtaget så noget tyder på at man gerne vil begrænse mængden af sager og gøre det mere strømlinet derfor havde det også været hensigtsmæssigt

hvad der skal lægges i begrebet delvis det vil vi gerne fra konservativ side have undersøgt

ny viden og og samarbejder med andre det synes jeg vi skal sætte en ære i

jo fuldstændig afgørende at de resultater vores forskere udarbejder

til nye produkter og arbejdspladser fordi kvaliteten er i top

mine kollegaer på talerstolen har redegjort synes jeg dygtigt for hvad lovforslaget indeholder så det behøver jeg ikke botanisere voldsomt mere i men jeg synes det

at nævne et par enkelte ting forslaget skaber

tættere de her sager og behandlingen af sagerne med udgangspunkt i anbefalingerne fra oddershedeudvalgets rapport om uredelighedssystemet det er nogle meget mundrette termer vi bruger

af sager om tvivlsom forskningspraksis så ansvaret for håndteringen af brud på ansvarlig forskningspraksis skal ligge hos institutionerne mens behandlingen af sagerne om egentlig videnskabelig uredelighed håndteres i det centrale nævn sådan bliver den nye praksis

den her ansvarsfordeling bidrager så til at

det er altså ganske få justeringer af den eksisterende lovgivning men det

når vi så er igennem det tekniske føler jeg anledning til at sige et par enkelte andre ting det er at jeg er er enormt glad og tilfreds med at det er lykkedes at finde så stor parlamentarisk opbakning

det synes jeg er godt og det synes jeg er vigtigt fordi der netop er behov for at vi i fællesskab er med til at sikre reglerne for den praksis

når vi bedømmer og og sikrer kvaliteten af vores

udtrykke sin tilfredshed med fra talerstolen

sager om videnskabelig uredelighed og for håndteringen af tilfælde af tvivlsom forskningspraksis

oddershedeudvalget fremsatte i december

uredelighedssystem lovforslaget tager udgangspunkt i udvalgets anbefalinger vi lægger op til en tættere regulering af sager om videnskabelig uredelighed

at der oprettes et centralt nævn der er enekompetent til at behandle de pågældende sager og en vigtig del af lovforslaget er den større rolle for forskningsinstitutioner

regulerer som noget nyt også rammerne for håndteringen af tilfælde af tvivlsom forskningspraksis ansvaret for den konkrete håndtering ligger bedst hos institutionerne og der er derfor lagt op til at det er institutionernes pligt at håndtere tilfælde af tvivlsom forskningspraksis fordelingen af ansvaret skal for det første bidrage til et øget fokus på ansvarlig forskningspraksis på de enkelte institutioner dernæst vil forslaget føre til en mere effektiv behandling af sager om egentlig videnskabelig uredelighed i det centrale nævn

meget velfungerende og det er der grund til at glæde sig over evalueringen pegede samtidig på enkelte anbefalinger til forbedringer som aftalen har imødekommet med l en hundrede og atten udmønter vi aftalen og sætter dermed to streger under vigtigheden af den indsats

der foretages af det der nu kommer til at hedde danmarks frie forskningsfond den frie forskning er helt afgørende og et uundværligt led i forskningskæden fra idé til anvendelse med den frie forskning identificerer vi problemer vi ikke kendte og der bliver skabt løsninger på udfordringer vi ikke havde forestillet os fri forskning er baseret på de bedste

og den forskning er nødvendig for udviklingen af vores samfund for det kommer både virksomheder og det offentlige og

novo nordisk as er et godt eksempel en dansk virksomhed der har skabt arbejdspladser og stor værdi for vores samfund novo nordisks forskningsdirektør mads krogsgaard thomsen

grundlæggende forskningsmæssige opdagelser

gjort af universitetet det er her det starter dette understreger blot at det er rigtig positivt at vi nu understøtter rammerne for den frie forskning med l en hundrede og atten der gives

karensperiode i forbindelse med ansøgninger med tydeligt utilstrækkelig kvalitet ligesom der fremover kan afsættes særbevillinger til specifikke forskningstematikker uden for den sædvanlige økonomiske ramme det er positivt

med aftalen vi nu udmønter er en bred politisk opbakning til rammerne for den frie forskning som samfund er vi afhængige af de gode ideer og derfor skal vi give vores bedste forskere muligheden for at blive klogere på de områder der endnu ikke er udforsket det sker med l en hundrede og atten og socialdemokratiet kan støtte lovforslaget som ved det forrige lovforslag

hilse fra sfs ordfører herre jacob mark og fortælle at sf

har vi drøftet nogle så væsentlige ting som det at man skifter navn fra råd til nævn og fond kan man give råd hvis man er en fond eller er man nødt til at

eftersom opgaverne er præcis de samme

udmærket give råd også som fond men det har været vigtigt at få på plads fordi det helt centrale i det her er at de kvaliteter

de samme nemlig at der gives penge til fri forskning noget andet der så er lagt til er at vi har

kan tillægges opgaver på områder hvor vi har et

politisk ønske om prioriteret tematisk forskning

og gives til fonden når vi har ønsket det handler det jo om

den frie forskningsfond

krav om at den skal være meget erhvervsrettet og der har været eksempler på forskning der mere handlede om hvordan

nok var bedre hvis det lå i det frie forskningsråd

og det kan vi selvfølgelig sagtens altså i sidste ende er det jo altid politikerne der bestemmer hvordan pengene fordeles

forudsætter vi så en vis disciplin i vore egne rækker og det kan vi

lovgivning vi behandler i dag jeg synes den indeholder nogle relevante forandringer

får optimale betingelser for at arbejde lovforslaget sikrer at vi får etableret en ny og samlet struktur for reguleringen af

og seksten med med stort set hele forligskredsen

og atten foreslås det at vi viderefører store dele af den gældende lovgivning som har fungeret fornuftigt for begge organer

tusind og fjorten og i de rammer er der nu behov for små justeringer

frie forskningsråd videreføres de eksisterende rammer også i høj grad det frie forskningsråd skal også fremadrettet have til formål at give tilskud til forskning baseret på forskernes egne initiativer og rådets grundlæggende formål fastholdes altså

stilles til gengæld forslag om at vi ændrer en række andre forhold som mine kollegaer allerede har redegjort for jeg synes ikke overraskende

venstre at det her er nogle ganske fornuftige forslag det synes de fleste

salen også jeg føler dog behov for at bemærke et par andre småting i forbindelse med debatten om innovation danmark er et land med fem

stede så jeg vil ikke udsætte nogen for det og har i øvrigt heller ikke

tilhørerrækkerne hvor mange organer institutioner og andet der findes i danmark til at hjælpe med innovation og iværksætteri

fem millioner mennesker har mere end to hundrede og halvtreds

lovgivning der regulerer to af dem

jeg ved at vores kollegaer

de andre ordførerområder sidder og tænker på det samme men det er simpelt hen en bundet opgave at sikre at offentlig jobterapi ikke er formålet med mange af vores innovationspolitiske strategier og vækstkroner det kan simpelt hen ikke være rigtigt at vi i et land der ikke har flere indbyggere bruger så massivt mange offentlige midler på at rådgive virksomheder uden nødvendigvis en dokumenteret effekt det helt interessante er at når man så ser på en generation af virksomheder og

der stiftet omkring femogtyvetusind nye cvr nummer hvert år

virksomheder enten tvangsopløst eller gået konkurs

fem hundrede to tusind af dem fået flere end fem medarbejdere mens under en hundrede og halvtreds er blevet til

det hele handler om at sikre at vores innovationsmidler og vores vækstmidler bliver brugt til at skabe arbejdspladser og vækst og bæredygtighed

sikre innovation det næste er altså også selv om det går lidt ud over vores ordførerområde og lovbehandlingen

indsættes et krav om at der i danmarks forsknings og innovationspolitiske råd skal være erfaring med anvendelse af kommercialisering af forskningsresultater vi finder ikke at

krav er en nødvendig betingelse

at danmarks frie forskningsfond giver tilskud til konkrete forskningsaktiviteter inden for politisk fastsatte temaer eller virkemidler når der er fastsat særlig bevilling hertil på den årlige bevillingslov denne paragraf kunne godt være en glidebane i forhold til hele ideen med frie forskningsmidler men den sidste del af paragraffen hvor det understreges at det kun er penge som står på den årlige bevillingslov kan forhåbentlig være en stopklods

bestyrelsen for danmarks frie

stående udvalg de udpeger både udvalgsmedlemmerne og formændene for de stående udvalg det ville måske være mere inddragende hvis de stående udvalg selv valgte deres formænd

i den gældende lovgivning bliver disse udvalg betegnet som faglige udvalg

fem og halvfjerds personer er for få

vurdere om det er korrekt men det er dog et forhold vi skal prøve

at en bevilling fra forskningsfonden kan tildeles en fysisk eller juridisk person tildeling til en juridisk enhed frem for til en konkret forsker kan være en glidebane

kan føre i retning af at bruge forskningsfondens midler til den almindelige drift på institutionerne når der i lovforslaget ikke står juridisk enhed men står juridisk person kan man tolke det positivt derhen at det heller ikke er hensigten

gøre § en og tredive handler om at indføre en karensperiode vi

skal udgå der skal ikke være en karensperiode fordi en forsker har lavet et ansøgningsmateriale

at afvise den slags ansøgninger og det bør ikke betyde at den pågældende ikke kan ansøge igen

der giver karens i forbindelse med at en forsker er kendt videnskabeligt uredelig det er så en

tillægsstraf til de ting der ofte følger med når

en mulighed vi vil også gerne nævne at vi synes

er en forbedring i § tre og tredive at der står at man i forbindelse med en klage får en klageadgang sådan at man inden for fire uger kan anke afgørelsen til ministeren

oprindelige udkast så vi er samlet set positive over for det

forslag til mulige ændringer som vi mener vil gøre det

de to institutioner og når det er man har nikket til at

her karensperiode så skyldes det at ansøgningerne var af så omfattende karakter at man var nede på at give tilsagn til under ti procent samtidig var ansøgningerne efter

udsagn af meget svingende karakter nogle excellente andre måske på et niveau hvor man ikke

overveje dem gennem længere tid når det så er at man har sendt en ansøgning som er blevet vurderet ikkeegnet og man har gjort det nogle gange så synes både vi og jo også institutionerne at det ville give mening kan ordføreren ikke se det fornuftige i

rimelig retsstilling i forhold til den enkelte forsker

til at kunne ansøge igen

lejlighed har afleveret et materiale som nogle

enormt bredt ud og heldigvis gør de det så man sikrer alle en fair retsstilling og behandling så synes vi det er fornuftigt at arbejde

nævne at hvis vi får den opfattelse at det ikke virker

forhindret i at få realiseret gode

så må vi jo lave det om og det tilsagn vil jeg

og det har udvalget og i øvrigt også

man gå ud fra men vi behøver ikke have en karensperiode for ligesom

få ansøgeren til at forstå at man selvfølgelig skal gøre sig umage

de forslag man

administrativ karakter

vil jeg ikke kommentere men der er nogle indholdsmæssige ændringer to styks som jeg godt

indføres en karensperiode for ansøgere som mere konsekvent har den uvane

det opfatter jeg i modsætning til enhedslisten ikke som et stort problem det er er ikke en idé der er født her i danmark det er noget man også gør andre steder og der virker det ganske udmærket desuden er det en forenkling og en afbureaukratisering og derfor er det noget jeg hilser velkommen

i fremtiden kan uddele midler til tematisk forskning det synes jeg lige er værd at opholde sig ved

tematisk forskning er jo knap så fri som

det skal selvfølgelig ikke forstås på den måde at forskere der udfører tematisk forskning ikke har deres fulde forskningsfrihed det har de naturligvis men dagsordenen for den tematiske forskning er jo sat af andre end forskerne selv den er typisk sat af politikere som synes at dette eller hint emne er spændende det bryder jo lidt med selve grundprincippet for den frie forskningsfond og det var også et af de kritikpunkter som formandskabet

det er den frie forskning der er grundprincippet og og jeg har den opfattelse at danmarks frie forskningsfond simpelt hen velvilligt stiller sin meget store kompetence til rådighed

den frie forskning hvor spørgsmålene er stillet af forskerne selv

det grundlæggende det synes jeg er blevet meget fint indrammet i lovforslaget sådan som det er blevet stillet op så det er altså et vældig udmærket og fornuftigt lovforslag som vi naturligvis bakker

at lad os da bare få meget mere

skal støtte fra vores folketing i danmark når vi kigger på på forskningsmiljøerne og forskning i det hele taget skal vi have massivt

mange flere ressourcer til den frie forskning frem for den strategiske så det skal være et overordnet ønske

den udvidede mulighed for at udføre de her allokeringsopgaver i

dansk folkepartis ordfører også var inde på

der ligger ud over rammen til den frie forskning

grundlæggende idé med med den frie forskningsfond

jo ikke kun midlerne det er også de ressourcer der skal bruges til at allokere midlerne

at man ikke lige pludselig får en skævvridning i forhold til det arbejde der egentlig bliver lavet af forskningsfonden at det

må man jo også finde pengene til selve

indsender en virkelig dårlig ansøgning

at høre makker nu må du lige tage dig sammen næste gang

og måske lige bruge lidt mere tid på det og sætte dig lidt mere ind i det

sender det signal men så vil jeg også ønske når

tilsvarende følger en lille turban med

tre års fem års frie forskningsmidler

fordi du har vist at du faktisk kan finde ud af at indsende en excellent

fordi du faktisk er en af de excellente forskere som vi gerne vil beholde i danmark for det der sker i dag er jo

fordi de skal kæmpe så ualmindelig hårdt om midlerne på trods af

vi kommer til at se et ændringsforslag om det så bare rolig men det er mere i det perspektiv og så synes jeg at når vi snakker karensperiode fint nok men lad os lige huske at

ønske mig at vi delte tingene op jeg tror folk godt kan blive lidt forvirrede over det her med at det

om danmarks forsknings og innovationspolitiske råd som vi egentlig ikke ændrer på rammerne for

og så det som er den egentlige forandring her nemlig

er jo faktisk to forskellige

er et glimrende navn der refererer mere til

de øvrige forskningsfonde og derfor

som alternativets ordfører også nævnte nemlig den tematiske forskning

som fonden nu får mulighed for at

midler med til det den frie forskning

i danmark er i forvejen

men det er også mit indtryk at det

rigtig glad for at at det nu er

udpeger medlemmer og formænd til de underliggende udvalg og ikke

et danmark i bedre balance det her er så hvad kan man sige naturdelen af det hvor vi har set på strandbeskyttelseslinjen og andre linjer der er så mange i danmark

ved kysterne strandbeskyttelseslinjen således at de borgere rent faktisk har mulighed for

en tilværelse ligesom alle andre i danmark og når jeg siger det

forstås sådan at man

lave en sandkasse til sine børn lave et gyngestativ lave et højbed vi har alle sammen læst

i forhold til at bo inden for strandbeskyttelseslinjen det her er ikke en mulighed for at plastre kysterne til vil jeg skynde mig at sige og når jeg siger det

det fordi det har været en del synes jeg af den modstand man har hørt altså at vi nærmest skulle gå ind og lave sådan et costa del vestkysten

i forhold til turismevirksomheder men i den her aftale er der en god balance i forhold til at give mulighed for at turismevirksomheder kan udvikle sig og det betyder at der er hoteller der på nuværende tidspunkt ligger ved vandet men som nu får mulighed for eksempelvis at lave en petanquebane til deres gæster

og noget som turisterne også har efterspurgt og det synes jeg er ganske glimrende det giver også mulighed for som jeg sagde at

ti til femten meters afstand af deres

endvidere mulighed for at man på eksisterende havne

til foreninger og altså også til turismeformål og det er også positivt jeg vil godt sige at hele aftalen

i dansk folkeparti havde vi gerne set at man var gået

vi synes at det skal være sådan at når man har en grund

benytte hele sin grund og også lave en sandkasse

i det fjerneste hjørne for eksempel det synes vi kunne have været ganske glimrende vi synes også

været rigtig godt hvis man i forhold til

dyrke sine arealer med det man ønsker at dyrke det er jo sådan at hvis man har landbrugsjord inden for strandbeskyttelseslinjen

må man dyrke majs og korn og alt muligt men man må ikke dyrke juletræer af uransagelige årsager og det er

synes at når man laver love og regler

skal de være logiske og fornuftige og jeg har endnu ikke kunnet finde en grund til hvorfor man ikke må

det en god aftale vi har fået lavet i dansk folkeparti havde vi gerne set at

givet lidt mere frihed men det kan jo være at det kommer med tiden vi

håber på kan åbne for mere turisme i yderområderne og give muligheder ude de steder hvor vi altid snakker om at der skal ske en udvikling så vi er rigtig

at det allerede i dag som det jo også fremgår af lovbemærkningerne er muligt at lave beplantning i en eksisterende have man får stort set altid dispensation

har været en masse snak om æbletræer og

og som loven er i dag dispenseres der for det meste til friluftslivsaktiviteter stier sheltere

ærgerligt er at myter og fortællinger har fået lov til at fylde ekstremt meget

går helt ud i den frie natur helt ned til strandkanten hvis man har lov til at placere gyngestativer og æbletræer og sandkasser på hele sin grund risikerer

vi jo at de mennesker der gerne vil opleve naturen skal zigzagge rundt mellem gyngestativer og æbletræer fordi man ville placere det der

sådan vil det også være men vi har aldrig nogen sinde

den aftale vi har diskuteret snakket om at vi skulle lade folk bygge nede på stranden det er overhovedet ikke det der er meningen men det må altså være rimeligt at man

lov til at lave en sandkasse til sine børn det

det billede fru maria reumert gjerding maler

foregå fordi man i øvrigt kan regulere det med lokalplanerne

siger hvis vi har et sommerhusområde vi ønsker skal se ud på en bestemt måde så regulerer vi det via lokalplaner og der har borgerne

at vi risikerer at få gyngestativer og sandkasser og alt muligt spredt ud over strandbeskyttelseslinjen som jo ikke er nogen tilfældig linje

at alle mennesker der har lyst til at gå en tur langs stranden skal kunne opleve

så folk kan sætte sig ned og nyde deres madpakke og nyde naturen

man skal have lov til jeg synes faktisk også man skal

i sin egen have men det må man ikke

borgere adgang til stranden eller som statsminister thorvald stauning udtrykte det i sin afslutningstale vi befinder os i en af de sidste timer med hensyn til denne sag hvis man vil redde værdier som er i fare naturens redning for folket er ensbetydende med adgang til skønheds og sundhedskilder og den rigsdag

gøre sig fortjent af alle grundejere ved samtidig at forhindre udsalg af tåbeligt snæversyn til skade for efterkommere

fire og halvfems blev strandbeskyttelsen under daværende miljøminister svend auken i store dele af landet udvidet fra de oprindelige hundrede

at spørgsmålet om strandbeskyttelse kystbeskyttelse er hjerteblod for socialdemokratiet

lovforslaget vi har med at gøre i dag udmønter planlovsaftalen

om danmark i bedre balance som socialdemokratiet indgik med den daværende venstreregering dansk folkeparti og det konservative folkeparti det er ingen hemmelighed at den daværende smalle venstreregerings udspil indeholdt vidtgående planer for vores mest dyrebare natur de åbne strande som mit parti ikke kunne se os selv i

jeg er derfor tilfreds med at det i forhandlingerne lykkedes at forhindre at der blev givet tilladelse til at bygge hoteller langs vores kyster placere i hundredvis af strandstole og et virvar af andre skæmmende ting på vore strande aftalen viser hvorfor det

altid at være mere optaget af resultater end resolutioner

vi fik skabt de resultater som nu gør en forskel for

det mest dyrebare natur som vi har vores åbne strande jeg synes egentlig at vi med lovforslaget har sikret en god balance mellem benyttelse og beskyttelse det er et kompromis men jeg er tilfreds med hvad vi har opnået i aftalen

med lovforslaget åbnes der op for at havnebygninger som ikke længere bruges kan indrettes og tages i brug så de understøtter turisme foreningsliv og andre aktiviteter på havnene derudover indføres der lempeligere regler for hvad kommunerne må mellem by og havn ligesom det bliver muligt at etablere baderamper

personer med handicap på vores havne det synes jeg er positivt forslaget bidrager hermed til en øget aktivitet på vores havne og hermed til øget aktivitet og øget vækst i vores lokalsamfund ofte lokalsamfund i de mere tyndtbefolkede landdistrikter lovforslaget giver også mulighed

at det ansøgte ikke påvirker kystlandskabet på stedet væsentligt og at området ikke er fredet med forslaget lemper vi også reglerne vedrørende strandbeskyttelseslinjen så klubber

frivillige og institutioner får bedre mulighed for at etablere

omklædningsfaciliteter skure til opbevaring af havkajakker eller fiskeudstyr bålhytter madpakkehytter eller shelters hvis det sker i tilknytning til allerede eksisterende anlæg ved stranden eksempelvis en nedkørsel til stranden eller en parkeringsplads samtidig er det et krav at de aktiviteter som de faciliteter der åbnes op for skal understøtte har en stærk tilknytning til vandet

krav at faciliteterne placeres så tilbagetrukket som muligt så de store åbne kyststrækninger i videst muligt omfang altid bevares samt at faciliteterne beskrives i en lokalplan så de falder bedst muligt ind i

de nye muligheder giver bedre rammer for friluftslivet de styrker vores vidtforgrenede foreningsliv og ansporer til at flere kommer ud i naturen det er positivt for vores foreningsliv for vores liv i lokalsamfundene men det er selvfølgelig også positivt for sundheden som stauning

forslaget som det ligger nu rammer en god balance mellem beskyttelse af de åbne kyster og lokalsamfundenes mulighed for at udfolde sig i naturen der er en god balance synes jeg mellem turisterhvervets muligheder og naturbeskyttelsen det er vigtigt at erhvervslivet og turismen får gode muligheder og rammer men det er også vigtigt at huske på at det jo netop er den uspolerede natur og vores åbne kyster som i de her kommuner

på turister med de ord kan

og fastlægges i en senere vejledning som aftalepartierne naturligvis

reelt er det her behov også når vi kan se

gives der stort set altid dispensation eller i hvert fald meget meget ofte til stier

også derfor at det i bemærkningerne til lovforslaget meget klart er anført at

placeres de så tilbagetrukket som overhovedet muligt

man som udgangspunkt friholder de åbne kyster så vi er meget

hundredvis af liggestole på stranden

det vi var bange for i det oprindelige udspil

mere fornuftig retning jeg er sådan set glad for at vi havde den forhandling

bedste at vi gør det fordi det jo er den her vilde uspolerede natur

det er da godt at

ikke tidligere var mulighed for

har indgået i debatten nu er der kun ganske kort taletid

have reddet noget som slet ikke har været i fare

hotellerne at der er ti konkrete

fredsommelighed at der så vi forskelligt på tingene

jeg er glad for at vi i et langt forhandlingsforløb og til tider et vanskeligt forhandlingsforløb

er en god balance i en god balance mellem

og på den anden side stadig væk at fastholde at

alle så der skal være en god adgang og vi skal friholde

det er jo også i lokalsamfundenes interesser jeg har selv boet og arbejdet i varde kommune og

at varde kommune er den største turistkommune uden for hovedstaden er jo netop alle de tyskere og europæere fra alle lande

for at opleve den vilde natur den uspolerede natur det er bare den naturtype som vi har ønsket

bevare og beskytte og jeg synes egentlig

i forslaget her har landet en god

den selvheroiske beskrivelse af socialdemokratiets redning af de danske kyster måske er en

om man ikke kunne

at kommunerne i den her sammenhæng lokalt kunne administrere de her regler og om socialdemokratiet virkelig ikke føler

at kommunerne har en rolle at spille her det berørte jeg også i min ordførertale hvor jeg sagde at kommunerne eksempelvis hvis der skal gives tilladelse til faciliteterne

så vi får kommunerne med ind på det her område men jeg holder fast i at jeg tror der er behov for at man på nationalt plan

rimelig stramme regler for hvad vi som nation vil med vores mest dyrebare natur nemlig vores kyster og og de stramme regler holder vi fast i i det her lovforslag og det synes jeg er fornuftigt selv om jeg

en af de vigtigste aktiver for erhvervet i eksempelvis varde og

vores uspolerede natur derfor mener jeg faktisk at vi gør erhvervet en tjeneste når vi meget klart

folketingets side siger at vi vil værne

andre nemlig at sørge for at vi passer godt på danmark men

så langt kunne vi så ikke komme i forhandlingen det jeg egentlig bare

vil bede om er om ordføreren ikke vil indrømme at retorikken

i ordførertalen ligesom fru pia adelsteen tog fat i kan vi ikke bare en gang for alle få slået fast at det udspil som venstreregeringen kom med

et forslag om at tilbyde betonbyggeri i vandkanten

at referere hc hansens ord om at vi går mere op i resultater end resolutioner

vi sikrer en balance imellem at der skal være nogle stramme regler for hvad man må på vores meget værdifulde kyster

som ønsker at udfolde sig i den her naturtype som vi holder så meget af

er det på sin plads også at hive de store

man kan selvfølgelig godt i den retoriske opstramning komme til at putte

lidt for mange ord på sin ordførertale

synes bare det ville være rimeligt for debatten at vi én gang får slået fast

og ved vores kyster og det var vi simpelt hen ikke enige i der var forslag som ville lempe yderligere end det vi har gjort her i forhold til turisterhvervet det var vi ikke enige i

der ligger på erhvervsministeriets område og i dag behandler vi så den del

ønskede at strandbeskyttelseszonen kun gik til den nærmeste vej

venstre gik og ønskede sig og jeg bliver næsten rørt når jeg hører debatten i dag hvor venstre er ude i et blodigt forsvar for strandbeskyttelseslinjen

mit hjerte at vi nu har selv venstre med ude i at slås for

ikke skal bebygges fordi de er en helt særlig del af

danmarks natur og en helt særlig del af vores identitet det at have frie og åbne

strande og kyster er jo noget som hører til til danskheden og dansk nationalitet og identitet på en måde som vi skal værne rigtig meget om

rigtig gode ting jeg synes sådan set også som tidligere miljøminister at det var en lidt mærkelig praksis at man skulle søge om dispensation og man så fik det i ni og halvfems procent af tilfældene der synes vi

det er fornuftigt at gå ud og sige klart hvad

at friluftsforeninger og andre kan bygge

fornuftig ting som selvfølgelig skal være tænkt ind i landskabet og ikke er stort byggeri så har vi et par obs punkter vi vil spørge ind til

det at turismevirksomheder ved bekendtgørelse skal kunne

bygninger og anlæg der ikke ligger i forlængelse af eksisterende byggeri

beføjelse at give til en minister og en aftalekreds

til en slags politisk vurdering

er nogle retningslinjer for noget af det her derudover

at få et overblik over det som fru maria reumert gjerding også spurgte socialdemokratiets ordfører

er tale om er det små strækninger hvor

man sådan set nærmest har en slags sammenhængende byvækst hvor der altså ligger en lille stump strandbeskyttelseslinje der måske umuliggør

synes vi det det giver god mening men vi bliver nødt til at have et overblik over hvad det er

vil have gang i så det vil vi prøve at spørge ind til i udvalgsprocessen for radikale venstre er det ekstremt vigtigt at vi passer på vores strande vi synes det er en lykke at danmark har haft den her lov i alle de her år vi glæder os helt ind i sjælen over at venstre nu er ude i et blodigt forsvar for strandbeskyttelseslinjen

små forbedringer for almindelige mennesker der gerne vil bygge et gyngestativ og så har vi altså de her obs punkter vi vil have gravet

få det på plads i første runde her ordføreren var inde på

at venstre kun vil have den til nærmeste vej som om det kun lige var en meter fra strandkanten

var venstres politik i hvert fald ifølge jeres hjemmeside man

også overveje at fjerne det når man nu er blevet en stor og varm tilhænger af strandbeskyttelseslinjen og tak for det

det kan vi vist roligt blive enige om herinde i københavn bygger man

der i forvejen eksisterer hoteller som meget gerne vil udvide eller udvikle sig og som i dag simpelt hen

så jeg vil bare høre ordføreren hvor går grænsen i forhold til det

er altså også rigtig mange naboer og der er rigtig mange mennesker der bor i de her landdistrikter

netop fordi der ikke ligger et stort hotel

ja den går jo der hvor man også får taget hensyn til naboerne og hvor man virkelig får beskyttet vores kyster og hvor man ikke sender kommunerne ud

et handicaptoilet det synes jeg da kunne være rigtig dejligt for

handicappede men det må man ikke i dag

gider turisterne ikke længere komme uagtet at de også er rigtig glade for naturen

de trods alt også gerne se at der sker nogle nye ting

land vil vi gerne have fra radikal side vil vi

gå ind og kigge på hele planloven en gang til vil godt gå ind og diskutere hvor er kommunernes ansvar hvor kan vi faktisk give kommunerne

har været myter der har ligget og kørt rundt men dem håber jeg

førstebehandle dette lovforslag om en ændring af naturbeskyttelsesloven og dermed en justering af reglerne om strandbeskyttelseslinjen med videre lovforslaget hænger sammen med vores ønske i venstre om at skabe et danmark i bedre balance

med vækst og udvikling hvor der også tages hensyn til natur og miljø med dette lovforslag sikrer vi en større gennemsigtighed

for området har været en ren regeljungle kan man næsten sige men ikke alene forenkler vi reglerne vi justerer også så der gives mere frihed til klubber foreninger institutioner turismevirksomheder og almindelige borgere vi giver frihed til at der i højere grad kan etableres mindre anlæg og bygninger inden for klitfrednings og strandbeskyttelseslinjen samt inden for sø og åbeskyttelseslinjen og frihed til at der kan udvides på lokalt planlagte havnearealer og gøres brug af overflødiggjorte bygninger

bedre med det her lovforslag fjerner vi kravet

være nødvendigt at danskerne skal

spørge kommunen om lov inden de eksempelvis anlægger en terrasse i tilknytning til deres hus vi åbner også for at give dispensation i en række tilfælde hvor det ikke tidligere var muligt vi fjerner dermed en række barrierer

at man synes at det er uretfærdigt

og det var det folk ikke ønskede at man skulle begynde at åbne op for vil ordføreren ikke også bekræfte at det har ligget i venstres landdistriktsudspil at

kun skulle gælde for sammenhængende natur og kun til nærmeste hus eller vej og at man helt ville ophæve kystnærhedszonen bare lige så vi får på plads

vurdering i venstre at der ud af

det så kunne blive nogle stykker mere det ligger der foreløbig ingen beslutning om

ikke det samme som at plastre det hele til med beton så jeg kan fuldstændig stå på mål for at vi

bag en beslutning om de ti konkrete

at naturbeskyttelseszonen kun skulle gælde til nærmeste hus eller vej at den kun skulle gælde for sammenhængende natur at man helt ville ophæve kystnærhedszonen og at man ville åbne op for mere byggeri ved flere

en strandbeskyttelse der også går ind over byggeri

det byggeri ned som ligger der men det er jo den om jeg så må sige

finmekanik i diskussionen der har været vi kan bare fastslå

væk fra venstres hjemmeside når nu venstre en stor og varm tilhænger af

de faktiske forhold det er jo den diskussion vi har haft

men jeg står bare på mål for at vi har en strandbeskyttelseslinje der hedder tre hundrede

at åbne op for mere byggeri i den åbne frie danske kystnatur det var regeringens forslag

skulle være flere forsøgsprojekter inden strandbeskyttelseslinjen ligesom det lå i venstres landdistriktsudspil

ophæve kystnærhedszonen og

mere end hundredtusinde danskere deltog i en underskriftindsamling mod det element der handlede om flere forsøgsprojekter inden strandbeskyttelseslinjen tusindvis af mennesker slog ring om de danske kyster med fakler og bål

kysterne er noget af det mest værdifulde vi har og der skal ikke bygges i den sidste frie natur vi har i danmark det noget af mest uspolerede der er tilbage her fra folketinget blev der faktisk lyttet i hvert fald til en vis grad der var ikke opbakning til regeringens planer og jeg synes at det er på sin plads at kvittere

socialdemokratiet og over for de konservative som stod fast på at bevare strandbeskyttelseslinjen som beskytter mod byggeri fra vandkanten og tre hundrede

åbne op for mere forsøgsbyggeri i dag behandler vi så det lovforslag som skal udmønte en del af den politiske aftale

understrege at de værste katastrofer helt klart er afværget så mener vi stadig væk at lovforslaget er et skridt i den forkerte retning fordi man på en række punkter reducerer og

forringer beskyttelsen af vores uvurderlige kystnatur lovforslaget åbner op for mere byggeri længere fra boligen eller virksomheden end i dag for reel lokalplanlægning på strandene og for ophævelse af beskyttelsen på udvalgte strækninger

det bekymrer os at man med lovforslaget lægger op til at det skal blive meget lettere at bygge ved strandene særlig langs den jyske vestkyst og helt ned

at få kastet mere lys over hvis miljøministeren

kan redegøre mere præcist for det men det skyldes jo bla at de specifikke regler som socialdemokratiet også

vi skal behandle et lovforslag i folketinget

har mulighed for at gennemskue hvad det så faktisk kan komme til at betyde

mange af os er meget optaget af at beskytte

finde et et konkret tal for hvor store arealer der er tale om når man vil ophæver strandbeskyttelseslinjen mellem by og havn ligesom jeg synes det er uklart præcis

bebyggelse og i hvor stort omfang

findes langs kysterne hvad enten det er klitter klitheder eller

international sammenhæng noget af det mest værdifulde natur vi har i danmark og understrege ligesom jeg synes det er så vigtigt at huske på baggrunden for strandbeskyttelseslinjen

nitten trediverne hvor man så hvordan byggeri bredte sig ned i strandkanten så det forringede den brede befolknings mulighed for at opleve en rig og uspoleret natur og for at gå en tur langs stranden langs kysten og bare lade blikket glide ud i horisonten

skal kigge ind på et skur eller toiletter

det er det der er baggrunden og jeg mener stadig væk

kan vi ikke stemme for forslaget i dets nuværende form men vi har brug for at stille en masse spørgsmål

vi har også brug for tror jeg at stille en række ændringsforslag

så handicaptoiletter ved iskiosker

uden at give så store lempelser

vi skal også passe på ikke at gøre det her problem

at bevare det her mystiske billede er at tage de her ti konkrete forsøgsprojekter som eksempel

står vi fuldstændig på mål for men vi nærmer

der kunne kaldes hykleri for hvad var det egentlig der startede det her med de

konkrete forsøgsprojekter det var at

en socialdemokratisk ledet regering

for netop at nå frem til en beslutning

til at vi kunne få de her ti konkrete

flere forsøgsordninger fordi man så risikerer at kommunerne kommer ud i en intern konkurrence med hinanden

nabokommunen presset til også at ville have et tilsvarende forsøgsprojekt så det man åbner op for er jo en glidebane i det der i vores perspektiv og heldigvis også i rigtig mange danskeres perspektiv

forkerte retning i forhold til at beskytte det der er så værdifuldt både for turismen det er der en turismeredegørelse der i øvrigt understøtter meget stærkt men også for den danske befolknings mulighed for at komme ud og opleve noget natur

og nyde friluftslivet på mange forskellige måder

egentlig startede altså det var da helt tydeligt at enhedslisten

imellem sagde at man ville trække tæppet osv men man gjorde det jo ikke så enhedslisten er medansvarlig for at vi heldigvis fik gang

forsvarer af strandbeskyttelseslinjen

at strandbeskyttelseslinjen skulle reduceres ganske markant jeg tager det som et udtryk for at man har lyttet til de massive folkelige protester der har været og set at det her var en tabersag

ville der ikke blive bygget så meget som et skur inden for tre hundrede

sådan opfatter jeg i hvert fald det enhedslisten siger

frie natur vi har

malet op nu er det jo sådan at de projekter der blev vedtaget under den socialdemokratiske regering jeg tror oven i købet det var femten projekter vi dengang gav bemyndigelse til at

er det egentlig ikke okay at bruge en lille del til at man kan lave noget udvikling netop i de områder som har så

synes man skal gå ind og læse den her

hedder turismeredegørelse men i hvert fald en analyse af hvad er der tiltrækker turister til danmark den synes jeg man skulle læse for der er to ting som der bliver lagt meget vægt på

kan opleve noget kulturelt nogle gode restauranter

at der skal være udvikling at der skal være turisme at der skal være attraktive ting i vores landområder og især ved vores kyster men det tror vi netop man sikrer ved at bevare

enhedslistens ordfører det samme spørgsmål som jeg

er meget voldsom og det skal ikke være på samme niveau men synes

ikke også at der skal kunne foregå en udvikling ude i byerne for de kulturelle steder restauranter

taget en eller anden lineal og tegnet en streg og sagt

her skal den gå det er faktisk

jo byerne har mulighed for udvikling

der foregik før frokostpausen men blot konstatere at lovforslaget vi behandler her jo er en udmøntning af en aftale indgået af den tidligere meget smalle etpartiregering bestående af partiet venstre

socialdemokratiet dansk folkeparti og konservative folkeparti liberal alliance indgik ikke oprindelig i aftalen men har efter vi er indtrådt i en trekløverregering jo så også tilsluttet os aftalen og det er ikke fordi liberal alliance har ændret holdning

at skulle resumere hvad der foregik før frokostpausen

at fru pia adelsteen jo sådan set også gav udtryk for at dansk folkeparti synes at

forhandlingerne om aftalen ikke var nået helt så langt som man i dansk folkeparti ønskede sig

vil jeg straks tilslutte mig og sige at

tilfældet for liberal alliances vedkommende

vi oprindelig ikke var med i aftalen er som sagt at vi synes at det var en relativt uambitiøs aftale man kunne måske så

at dansk folkeparti havde været en lille smule mere vedholdende i forhandlingerne end de var jeg kan se på fru pia adelsteen at hun også

være en lille smule mere udholdende på daværende tidspunkt

som fru pia adelsteen også sagde tale om en aftale som ikke giver markant yderligere frihed til administration af de her regler lokalt der mangler altså frihed langs med vores kyster hvad med vores øer

en stor del af arealet er omfattet af de her forbudszoner

boliger på øerne hvor man kan foretage sig noget som helst uden at spørge staten om lov

kommet fra en oprindelig hundrede metersforbudszone

har trukket de her forbud ned over hovedet på en lang række boligejere

vi ville i liberal

haft mulighed for i forbindelse med aftalens indgåelse

ganske almindelige boligejere langs med de danske kyster har mulighed for

en carport eller andet også selv om det ligger mere end

kyststrækning der vil jeg godt bare minde om at der oprindelig var tale om ti forsøgsprojekter kystturismeforsøgsprojekter og at det i forbindelse med forhandlingerne var på tale at der muligvis kunne komme andre og flere projekter ind i billedet det lod sig så ikke gøre i den lidt uambitiøse aftale men det har jo aldrig været hensigten at det her skulle jeg tror der blev sagt løbe løbsk og så videre i debatten tidligere i dag

er jo heldigvis i den her sammenhæng også en markedsregulering der kan træde i kraft

har set lidt af markedsreguleringen fordi der

de her projekter som der måske oprindelig var tiltænkt

hvert fald set overskrifter for nylig om at man ikke på nuværende tidspunkt er kommet i gang med mere end måske to eller tre af de her projekter og det er jo fordi der ikke i øjeblikket

er en situation der fordrer det

i den her situation er konkurrence imellem kommunerne også godt og det er det i øvrigt i en hvilken som helst sammenhæng alt i alt

men under alle omstændigheder også selv om vi ikke var indtrådt i en trekløverregering for et par måneder siden vil vi stemme for det her forslag fordi det trods alt er udtryk for en forbedring af en tilstand hvor en lang række boligejere og i øvrigt også kommuner i den her sammenhæng er holdt i et statsligt jerngreb og ikke har råderet over egen

ambitiøs lad

her forbindelse på selve strandbeskyttelseslinjen og vores indgangsvinkel til forhandlingerne var

en ligestilling af de boligejere der er langs med vores kyster med andre boligejere rundtomkring i landet

via tilladelser fra de lokale myndigheder

vinduesudskiftninger og opførelse af drivhuse

fra boligerne men med et lokalt snit og med en

for at sige det mildt men det er jo korrekt at der er en strandbeskyttelseslinje som er tre hundrede

jeg kan aldrig huske hvad de hedder men vi har

er når nu enhedslistens ordfører påstår at det var nemt nok at lave højbede og skifte vinduer

kan ordføreren så bekræfte at der i hvert fald har været adskillige eksempler på at man ikke måtte lave højbede at man ikke måtte lave sandkasser at man ikke måtte lave

i hvert fald blevet bestormet med mails vil jeg sige fra folk som ikke må noget som helst

dispensationsordninger til noget som alle åbenbart altid får dispensation til så kan vi jo lige så godt bare lovliggøre det og sige at det må man godt og det er vel egentlig det vi

først og fremmest har gjort selv om jeg tror at både dansk folkeparti og liberal alliance havde ønsket

privatpersoner kommer ind og spørger om de kan få lov til at udvide eller bygge en sandkasse eller andet

når i søger staten om lov til at bygge

kan ikke det præcise årstal hvor det blev trukket ned over hovedet på på de mennesker der bor fra

inderst af strandbeskyttelseslinjen det kunne man da starte med at rulle tilbage det ville formentlig

er jo ikke nogen tvivl om at det er de mennesker der bor rundtomkring langs

i forhold til hvilken udvikling der sker dér

det største behov for at passe på vores kyster og beholde kysterne sådan som man lokalt

hvor man bliver presset til at give tilladelse til meget mere byggeri for at kunne konkurrere med nabokommunen og

et ønske om at opretholde landskabet og naturen og lokalområdet

det jeg er interesseret i jeg er ikke interesseret i her fra christiansborg og fra folketingets talerstol at skulle trække nogen som helst form for restriktioner ned over

jeg bor der desværre ikke for det har jeg ikke råd til

glædes jeg over de store ubrudte stræk af kystlinje med vild dynamisk natur der udfolder sig uden for mange forstyrrelser derfor er det sindssyg vigtigt for os i alternativet at vi

sammenhængende natur

er noget af det man kunne arbejde med i stedet for

som netop peger på at når turisterne kommer til de danske kyster

går efter det er naturen langs kysterne som er det store trækplaster men de undrer sig over at kystbyerne er nedslidte at man ikke har gjort mere ved dem at man ikke har fået bilerne ud af bykernerne

det synes jeg netop er pointen jeg vil gerne snakke om hvad vi skulle gøre i stedet for for vi skal have udvikling ude langs de danske kyster men den udvikling skal tage udgangspunkt i de byer som er der i

planlov vi har i dag giver masser af muligheder for at man kan udbygge

udvikle det lokale både i forhold til turisme og

og erhverv og det kan man sagtens gøre med udgangspunkt i de kystbyer vi har

de mindre byer og de større byer og det gælder også

jo så at de har så rigelige muligheder men nu nævnte jeg et eksempel eksempel

udvide deres toiletter sådan at der også er et handicaptoilet og den mulighed har de rent faktisk ikke haft indtil nu og det er det de får lov til så hvor er det lige præcis i forslaget at

ordføreren at de elsker den vilde natur ja det er vel derfor de er kommet til danmark for der er ikke ret meget andet altså vi får jo nok ikke turister der gerne vil costa del

ikke og vi har ikke lange strandpromenader man kan gå på jo måske herinde i københavn men i hvert fald ikke ovre på vestkysten så det er klart at de turister der kommer til danmark selvfølgelig vil svare at de kommer her fordi

se den natur vi har og ikke så meget andet men det kunne jo være at vi kunne tiltrække nogle flere

det er jo et grundprincip der ligger i strandbeskyttelsen og i hele planlovstilgangen i dag

åbne landskaber for sig

ordføreren må jo vide hvad sådan noget koster det koster en halv bondegård at lave

det kan man da ikke har noget imod

præcis i forslaget

er behov for det men udvide ind i landet

med dispensationer som gør det muligt at lave mange af de her ting men det er også en vurdering hver eneste gang om det her går for vidt eller om det ikke går for vidt og ofte vil der kunne gives tilladelse til mindre udvidelser men man sætter

som ligger helt nede i strandkanten eller tæt på og det er det som vi gerne vil bibeholde

at ordføreren gerne vil færdes i strandbeskyttelseslinjen forskellige steder og nyde alle

kunne det ikke være en måde at skabe en passende udvikling

i

café

nogle af de eksisterende bygninger derude

kloakering hvis det ikke er der i forvejen man skal give adgang til affaldshåndteringen og så videre og så videre og det opgraderer det jo til en langt mere

del i landskabet end hvis det er en lille bygning som ikke har været brugt til noget det er derfor

administreret lokalt af kommunerne som for eksempel i løkken hvor man

og det har man det faktisk fint med

det har været en tradition igennem mange år som man jo så også gerne vil

godt være man kunne håndtere den slags dispensationer mere lokalt det vil jeg måske synes var

men problemet er hvis vi også snakker om de

hvor investorer kommer og siger

farlige udvikling hvor der pludselig bygges frit

så senere bliver udvidet med det næste niveau af frit ud langs kysten fordi bygninger pludselig må have en længere afstand til hinanden

der vil vi gerne holde fast i at man samler bebyggelse omkring de byer og

aktiviteter der i forvejen er og søger

netop første skridt i en udvikling som vi nødig ser hvor de frie kyststrækninger bliver kortere og kortere og mere og

mere forstyrret af tekniske anlæg så vi vi ønsker at

nogle overordnede principper for det og de bliver i øjeblikket

udkantsområde det lille

nemlig halsnæs hvor jeg kan gå

ja op til halvanden time med min hund uden at møde noget som helst menneskeskabt på den kyststrækning det synes jeg er en helt unik

og sætte stor pris på og det tror jeg faktisk også der er mange andre

når vi laver planlægning

frit slag det er en balance mellem den enkelte borgers interesser

og fællesskabets interesser og i sf

gerne være med til at ændre regler som er ulogiske og unødvendige men vi mener også at man skal huske historien bag strandbeskyttelseslinjen og de store fordele den har haft frem for primært at fokusere på små tåbeligheder som et højbed eller en bænk

gives dispensation til jeg vil gerne takke socialdemokratiet for i det mindste at have

fjernet de allerværste forslag som er kommet fra venstre de seneste par år

til beskyttelsen af de frie danske kyster eller jeg skulle måske hellere sige forslag om det modsatte af beskyttelse desværre har prisen jo været en række tilbageslag for planloven som venstre har

jo nu både er miljø og landbrugsminister og derfor

også er optaget af landbrugets vækst hvor det kan lade sig gøre det nikker ministeren til kan jeg se så naturen og kysterne er

jeg synes der er grund til at kvittere for at socialdemokraterne og måske også de konservative har påvirket det her

have insisteret på flere forbedringer men sf blev jo desværre ikke inviteret til forhandlingerne

ført til flere forbedringer som i hvert fald de konservative og socialdemokratiet kunne have haft sympati for i udvalgsarbejdet vil vi

fokusere på de forbedringer danmarks naturfredningsforening har i sit høringssvar angivet nogle meget præcise forslag til hvordan forslaget kunne løftes op på et niveau

ville glæde langt flere mennesker end bygherrer borgmestre og folk med bolig i første række til

da vi behandlede forslaget fra alternativet og enhedslisten om kystbeskyttelse

sådan at klimaforandringerne ikke kan undgå at påvirke den nuværende strandbeskyttelseslinje bræmmen på de tre hundrede

bliver jo smallere i takt med havstigningerne det kan vi ikke undgå uanset hvor meget kystsikring vi laver jeg vil derfor i udvalgsarbejdet også fokusere på

eget forslag om at nedsætte en kommission som skal udarbejde et udkast til en egentlig klimatilpasningslov i den forbindelse vil jeg så også highlighte forslaget fra danmarks naturfredningsforening og friluftsrådet om at der nedsættes en ny strandkommission der skal revurdere strandbeskyttelseslinjen

transparent proces med offentlige høringer

tages højde for strandbeskyttelseslinjen i et foranderligt

kort der viser den nuværende strandbeskyttelseslinje og så de vandstigninger der kan forventes de nærmeste årtier måske helt frem

ikke støtte lovforslaget som det ligger

vil gerne være med til at diskutere ændringer

på en café og få en kop varm chokolade hvis det var sådan

i hvert fald ikke steder nok så var det ikke sådan et sted hvor man lige kunne sige at

er dispensationsmuligheder allerede som som loven er i dag så hvis man kan argumentere for en fornuftig brug af sådan en bygning

et forbud mod tilstandsændringer det betyder også

kæmpet igennem var at man godt må lave tilstandsændringer på bygninger hvis der bor handicappede mennesker

få en dispensation

parterne ved det første forhandlingsmøde det kan jeg godt afsløre og jeg synes

at der stadig væk er mange forskellige synspunkter i den her sag

i hvert fald bredt hen over midten

beskyttelse af vores kyster og vores naturlandskab som er så vigtigt for os alle sammen herinde balance som også ligger i titlen på

her aftaletekst er afgørende balancen mellem beskyttelse og benyttelse der er masser af friluftsaktiviteter i danmark som har behov for bedre vilkår og det får man blandt andet med det her lovforslag

af noget af det sidste vilde natur vi har i danmark

og overformynderi

om hvordan folk har måttet søge i lange baner for at få lov til at opføre ting i deres private have

der er det åndssvagt både af hensyn til den enkelte men også af hensyn til fællesskabets ressourcer at man skal søge om den slags

vi beskytter stadig det åbne land

også mulighed for at foreninger og klubber kan få lov til at opføre skure ved stranden det eksempelvis

til at komme ud og opleve og bruge naturen det er jo også en del af formålet med at den er der forstå mig ret

give den videre til de næste generationer samtidig står det jo klart at hvis formålet med de her hytter ændrer sig kan

en skakklub lige pludselig kan benytte sig af de her hytter man skal have

til aktivitet ved havet det synes jeg er en meget fornuftig formulering der også ligger i det her lovforslag

vigtigt for det konservative folkeparti at vi har holdt hånd i hanke med de her forsøgsprojekter det har været sådan at vi tidligere har været med til at lave ti forsøgsprojekter i danmark det syntes vi var fint men vi at se hvorfor man skal lave flere forsøgsprojekter før man har fået evalueret dem som allerede er sat i verden og

ikke huske om det var liberal alliances ordfører var inde på tidligere

der al mulig grund til at følge de her forsøgsprojekter og erfaringerne med

vi at vi er landet meget fornuftigt i den her

revision af planloven hvor vi finder den rette balancegang mellem netop

beskytte og benytte jeg vil ikke gå ned i alle detaljer i det her lovforslag

vi har været det grundigt igennem allerede men blot

der

i eksisterende haver uden dispensation man kan godt lave en udskiftning af tage og vinduer uden dispensation

friluftsaktivitetsting som stier shelters toiletbygninger formidling bænke

mit ene spørgsmål er hvor er det der har været det her store behov

der er en enormt stor bekymring for er at der skal ske den her stigende haveliggørelse af områder der i virkeligheden ligger langt væk fra folks boliger sådan

zigzagge mellem gyngestativer og sandkasser og æbletræer

simple ting som eksempelvis højbede sandkasser og alt muligt andet og jeg har ligesom dansk folkepartis ordfører også fået rigtig mange mails fra nogle af de frustrerede borgere der synes det er en latterliggørelse af deres tid men jeg kan

i forhold til beskyttelsen af det åbne land hvorfor vi også er godt tilfredse med den her femten metersregel

hundested havn tror jeg hvor der blandt andet ligger en lille stribe der

men som jeg bare ærligt må sige ingen naturværdi har

den ubalance bliver mindre men ubalancen

til stede vil ordføreren måske give mig ret i det

forklare undertegnede og andre i salen hvilke dele af aftalen der

der er eksempelvis nogle ting i den her aftale som handler om de muligheder man har på campingpladser fra konservativ side kunne vi have ønsket hvis man skulle lave nye anlæg der at der

stillet krav om at de skulle ligge bag eksempelvis hytter eller andet som i forvejen

den her lovgivning

vel vidende at der kan være haver der ligger tre

er måske koteletgrunde der er meget lange og meget smalle

rimelig begrænsede hvad er det lige præcis der gør at man ikke

hvorfor man ikke må lægge eksempelvis en stor terrasse

det har mere karakter af åbent land

frie og vilde natur

klart at det kan virke meget fredeligt med et gyngestativ her og en terrasse der men det er

i det åbne land derfor mener vi at man er nødt til at

dispensation men der står jo også i aftalen at det skal være nemmere at få den dispensation end det er

eller stativer eller hvad ved jeg rundtomkring

jeg oplever at der er masser af mennesker der bor inden for strandbeskyttelseslinjen

et parcelhuskvarter men de ligger altså tre

de må nu på trods af at det er

efter regeringsdannelsen i november er også liberal alliance blevet en del af aftalen

derfor også glad for at kunne stå her i dag og præsentere udmøntningen af aftalen i form af et lovforslag med så bred politisk opbakning

det også en fornøjelse at kunne præsentere et lovforslag der giver kommuner og turismevirksomheder i hele landet mere frihed til at kunne styrke foreningsliv og turisme langs de danske kyster og ikke mindst giver de borgere der bor langs kysterne mere frihed i egen have

er de danske kyster og strande et særkende og noget af vores unikke natur og derfor har strandene også gennem generationer nydt en særlig beskyttelse men det er selvfølgelig søgt når herre christian poll og fru maria reumert gjerding og sfs ordfører

taler om disse fuldstændig uberørte kyster hvor de går tur med hunden

hvis sf enhedslisten og alternativet tog på en lille cykeltur jeg opfordrer

ud til den jyske vestkyst parkerede cyklen i søndervig og gik en tur

nyde de uberørte kyster

og skraber lidt i klitterne for hvad gemmer sig bag klitterne

så disse uberørte strande og kyster som man taler så højt og flot om er jo ikke uberørte i danmark hvis fru trine torp går tur oppe ved halsnæs og fortsætter turen rundt om pynten og videre op mod helsingør hvad ser fru trine torp så

for at beskytte kyster mod erosion og beskytte borgernes ejendom så det er nonsens

at der nu bliver nogle få steder i dette land hvor der kan laves hotspots med positivt fortegn hvor man kan bygge kajakskure

den lokale svømmeklub kan få en sauna til vinterbadning og så videre

at danskerne kan komme ud og bruge naturen uden at vi skal sidde herinde og være smagsdommere

sætter trumf på det her beskyttelsen af vores områder har naturligvis også

beskyttelseszonen vi har alle sammen hørt om

nævnt i dag borgere der får afslag på at lave en terrasse eller et højbed i deres egen have derfor har vi naturligvis også vurderet at der er behov for at justere reglerne vi skal have en lovgivning der ikke lægger unødige restriktioner på borgerne lovgivningen skal ikke stå i vejen for at vi kan benytte strandene mere

mennesker med handicap for den holdning som blandt andet de tre partier har givet udtryk

end hvis man ikke har et handicap derfor skal der naturligvis også tages hensyn til de borgere

slået et godt slag i forhandlingerne for netop at

hensyn til mennesker med handicap selv om vi får skudt i skoene at vi nu giver lov til at opføre byggerier ved vandet så langt øjet rækker

er det jo helt skudt forbi vi har i danmark syv tusind tre hundrede km kyststrækning så der er plads til på udvalgte steder at der kan opsættes faciliteter og der skal jo laves lokalplan med hensyn til både udformning og udsyn men også

til hvordan det visuelle bliver omkring de bygninger det betyder at det lokale foreningsliv børne og ungdomsorganisationer institutioner

det er jo et enestående potentiale til

turisterne kun kommer for at få en fuldstændig uberørt oplevelse det er jo noget nonsens for hvor

der for eksempel er nedgang over klitterne hvor der er mulighed for at komme til toiletbygninger hvor der er mulighed for at kunne komme ud og bade men hvor der også er vandresti ud på en stor mole

en af danmarks bedste strande sydstranden ved hvide sande ligger i et havneområde

klokkeklart eksempel på hvad vi skal have mere af ved udvalgte steder på kysterne derfor er der i det her forslag en balance mellem fornuftig benyttelse og beskyttelse for det er det vi også har et ønske om jeg vil ikke gå alle de justerede regler igennem det er der flere der har gjort i løbet af den her

vil blot konstatere at vi med det her får lavet en landvinding

været kønt at se på at der er blevet ført skræmmekampagne det siger jeg

med hensyn til nogle bestemte partier her i folketinget

med urigtige påstande har ført kampagne mod

dispenseres normalt til faciliteter til støtte for friluftslivet det vil sige stier shelters toiletbygninger formidling bænke og

dispensation til de her ting

hvad er så problemet

men det handler jo om at vi har haft naturbeskyttelseslov der tog nogle helhedshensyn

hvor borgere er pligtige til at

søge om dispensation for alt muligt det giver ingen mening

af det vi gerne vil deregulere det er jo derfor vi ændrer de her regler så vil der være nogle enkelte tilfælde det er også det den konservative ordfører har gjort rede for

ikke jeg behøver at referere til hvilke kampagner

jeg har tænkt på det kan ordføreren udmærket se i

de debatter der har været tidligere omkring naturinteresser

talt om at der skulle bygges hoteller og alt muligt i klitter

gerne vil kunne udvikle sin by på den strækning der er mellem by og havn den konservative ordfører refererede også

det vil jo helt bero på

hvorvidt vi kan lave en kortlægning

alle mulige steder hvor det kunne ske

ikke sige for jeg ved ikke om vi har nøjagtigt kortmateriale fra hver eneste kommune i landet hvor der kunne være et bagareal mellem kommune og havn der kunne udnyttes

og til at begrænse trængslen

som er interesseret i forsøg med at hjælpe med at nytænke og effektivisere

men vi kunne sagtens forestille os at der kommer

allerede har åbnet op for forsøg med med selvkørende biler så vi skal også med på vognen men det er selvfølgelig helt afgørende at sikkerheden er i orden og derfor er vi også

blandt andet at en uafhængig rådgiver skal vurdere om forsøg kan gennemføres færdselssikkerhedsmæssigt

at en godkendelse kun kan ske på baggrund af en konkret ansøgning med klarhed over hvilke vejstrækninger vi taler om hvor meget køretøjet er automatiseret vejrmæssige forhold organisationen bag en plan for indsamling af data og meget andet og sker en forelæggelse i transportudvalget vi mener det er vigtigt at vi går med livrem og seler

vi også får lyttet til de kritiske stemmer som vi også kan se

de enkelte godkendelser skal gives

skal åbnes op for forsøg med fuldt selvkørende biler

relevante aktører skal inddrages undervejs

inde på i svaret i høringsnotatet grundlæggende synes vi at der er rigtig mange gode

at bruge køretøjer mere effektivt få nye muligheder i landdistrikterne få bedre trafiksikkerhed andre parkeringsformer og meget andet men jeg kan se at mulighederne måske også har få det til at løbe en lille smule af med min kollega fra liberal alliance der i hvert fald har sagt at

ikke enige i at det er dér vi vil ende vi har fortsat

brug for både gode tog bus og cykelløsninger i hele landet som giver mindre trængsel og en grønnere

men vi bakker om forslaget med en understregning af at det skal ske sikkerhedsmæssigt forsvarligt

vi følger det tæt både med en midtvejsevaluering og

med en konklusion forsøgsordningen efter fem

det er navnlig blevet uklart i forbindelse med at lovforslaget er gået fra det oprindelige udkast

er nogle ting der skal afklares mener ordføreren at det er afklaret i det foreliggende

nogle stemmer på den ene side og på den anden side

vi har fået fra ministeriet men som jeg også synes ville være fint at få boret ud

i forhold til den godkendelse der bliver givet til hvert enkelt forsøg

føler jeg mig sådan set overbevist om at vi ikke kommer til at se nogle forsøg hvor der

som har siddet i en selvkørende

i det ene øjeblik er han passager og lader sig fragte rundt og i det næste øjeblik bliver han bedt om at gribe ind

nogle forhold der der går jo noget tid inden man bliver bedt om det og noget tid inden man når at reagere og så videre

har ansvaret for

de krav der er når man fører en en bil derfor vil det være forskelligt afhængigt af om det er nogle af de første kategorier vi taler om

igen vil jeg bare understrege at sikkerheden er rigtig vigtig for os så derfor er det også noget af det som vi vil tage op i forhold til de enkelte afgørelser men

bil senere begyndte folk at give sig til

til de her nye initiativer og de her nye muligheder som

jeg er heller ikke af den opfattelse her vil kunne erstatte kollektiv trafik på nogen som helst måde hvor skulle vi dog gøre af alle de biler

faktisk embedsværket og ministrene til at udfærdige alle de her regler der nu skal være på det her

mulighed for at følge

her udvikling og de forsøg der nu bliver sat i

for at følge det meget tæt og evaluere

så er det vigtigt at vi

det er en spændende fremtid der åbner sig for os og dansk folkeparti støtter

generelt gældende længere

tage gas på mig men jeg fandt ud af at det var seriøst ment for han havde selvfølgelig kigget sig omkring i verden og set hvad der var på vej og vi må bare sige at i de sidste to år har begrebet selvkørende biler virkelig gået sin sejrsgang transportudvalget var i singapore sidste efterår

køre i selvkørende biler og oplevede at de

slippe levende fra at køre med dem endda i et meget befærdet område så selvkørende biler

og generelle regler om at nu kan der bare køre selvkørende biler overalt det her vedrører at vi giver mulighed for nogle forsøg under kontrollerede former der bliver jo stillet en række krav i forbindelse med at der gives tilladelse

er skitseret i lovforslaget nemlig at bilerne er godkendte også efter eu normer at forsøgsstrækningerne er nøje defineret at der sker en uvildig vurdering af færdselssikkerheden i forbindelse med det konkrete forsøg

en konkret stillingtagen til de enkelte forsøg er er det tilladelseshaverens

har føreren et ansvar under hvilke vilkår har føreren et ansvar

nøje stilling til i hvert tilfælde under inddragelse af justitsministeriet

er der selvfølgelig en del der naturligt nok har har beskæftiget sig med i høringssvarene der er konkret to kommuner der har vist interesse for at gennemføre forsøget

meget for det her og ser nogle perspektiver i det

i debatten hvorfor går i ikke skridtet videre hvorfor går i ikke over til at

en fuld ordning og lave rammer for selvkørende biler der tror jeg at det er meget fornuftigt at vi tager det skridt for skridt

med selvkørende biler jeg har også noteret at vores transportbranche vejgodstransporterhvervet er interesseret i

nogle forsøg der er uden tvivl store perspektiver i det her specielt i lyset af at vi har en efterhånden alvorlig mangel på lastbilchauffører i danmark

jo interessant da vi så et forsøg sidste år med fire lastvogne der kørte i konvoj hen over fyn og sjælland

også mulighed for at få flere erfaringer med

at den socialdemokratiske ordfører var lidt inde på

der bliver fremtiden og hvad der ikke bliver fremtiden

asfalt i hvert fald er en del af fremtiden det er der ingen tvivl om og det understøttes af at vi

i fremtiden de er fuldkommen grønne vi får masser af selvkørende biler når vi ser et årti eller to frem vi får masser af højklassede bustilbud

der også kommer til at køre på asfalt derfor hører det der med at bygge skinner fortiden til det betyder jo ikke at der ikke skal være tog

i jernbaner bare i de sidste ti år rigtig mange milliarder så selvfølgelig skal der køre masser af tog i fremtiden endda flere end i dag det jeg taler om er når vi fremadrettet skal bruge trafikmilliarderne

rundtomkring som vi er nødt til at få håndteret men også fordi

de her selvkørende biler så alt i alt er det her et meget positivt forslag hvor danmark tager et skridt ind i fremtiden hvor vi får mulighed for at være på forkant hvor vi får mulighed for at være et foregangsland

vi begynder at få afprøvet den her helt ny

at man på den måde skulle erstatte det ene med

den kollektive trafik mener

altså nødt til have en periode

fordi vi har så mange hængepartier på vejene blandt andet nogle hængepartier som også

i form af at vi sammen har iværksat nogle vvm undersøgelser hvor vi har en forpligtelse til at få tingene ud over rampen om jeg så må sige

i fremtiden så lad nu være med at tegne det der billede det er bare tyngden af investeringerne fremover at vi er nødt til at satse på asfalt

her biler kommer altså til at køre på asfalt de kommer ikke til at køre på skinner og fordelen ved det her er jo

være så god at de kan køre meget tættere de behøver ikke holde den afstand som er nødvendig

den menneskelige reaktionsevne nu engang er som

andre bliver ved med at sige at vi skal bruge alle pengene på skinner

på letbaner i alle retninger ud fra de store byer vi har altså en meget stor del af danmark hvor der ikke vil være skinner og de har brug for biler lad mig tage sådan et sted som bornholm hvor der ikke kommer ret mange jernbaner i fremtiden de har hårdt brug for bilen

og sådan er det også i store dele af den landsdel som jeg kommer fra nemlig jylland så det er ikke et enten eller det er et både og

bare sige at nu kommer der en periode hvor det er

og hvis der skal flere tog på det eksisterende skinnenet kræver det jo

investeringer i skinnenettet blandt andet

den argumentation som herre kristian pihl lorentzen lægger for dagen nu

benytter lejligheden til at skære ned på banedanmarks

jamen er det slet ikke gået op for ordføreren

i høj grad betyder at man kan udnytte

mere effektivt

det sandsynligste scenarie jo ikke er

men at der tværtimod formentlig vil ske et opgør med det

af biler som vi kender i dag og det vil

må man bare konstatere at ud af de der otte og tyve

som nogle slog ud med armene og sagde der var er de femten milliard

tilbage så kan man jo have forskellige holdninger til hvad man vil bruge de penge til

der siger vi bare klart og lige ud fra venstres side

en strækning som den hen over fyn hvor det står klart for enhver at vi er nødt til at løsne mere op og få bygget et par ekstra vejbaner det er bare ét eksempel lad os få ryddet op i de hængepartier så skal der selvfølgelig køre tog på de skinner vi har investeret så mange milliarder

i de sidste år der er plads til flere tog og de tog vi skal satse på fremover er nogle der kan køre til tiden og som ikke bryder ned i modsætning til noget af det materiel vi desværre døjer med nu fordi der var nogle røde partier der i nitten

i hvert fald i et vist omfang hvis man ikke vil udbygge

det er fordi der er mere gang i hjulene her i danmark og det er godt for os alle sammen det

et udtryk for at vi får mere velstand og dermed mere velfærd på et tidspunkt men vi har nogle hængepartier på vejnettet vi

vi lægger tyngden fremover og så vil vi godt lige holde en pause med jernbanen så der er

køre med tog på de skinner vi har investeret i og som er ved at blive lagt og så det at sige at fra nu af og nogle år frem satser vi på asfalt så lad nu at fordreje det vi går

vi har også været glade for at hjælpe metroen i gang og nu får vi en cityring men vi har ikke lovet nogen steder at vi lægger statslige kroner til en yderligere udvidelse af metroen

nødt til at få ryddet op i de vejmæssige hængepartier

rigtig mange socialdemokratiske borgmestre rundtomkring i landet efterlyser dem har vi lyttet til

været ramt af et anlægsloft og

skulle der være penge i kassen men vi må bare ikke rigtig bruge nogen penge

stor pose penge men kan vi så også få lov at bruge dem og hvor stor er den pose penge i grunden det falder selvfølgelig lidt uden for selve lovforslaget men jeg synes bare

kommer en gedigen pose penge til infrastruktur men det afhænger af partierne venstre har ikke så mange mandater at vi kan bestemme det alene det afhænger helt og holdent af partiernes vilje til at lave nogle reformer der frigør nogle penge så vi får råd til at lave nogle højt rentable investeringer i vores infrastruktur

en meget høj forrentning på over ti procent

lovforslaget vi synes det er vigtigt at være med til at udvikle morgendagens

og det vil blive forfinet hen ad vejen nej omvæltningen

hvorfor skulle man dog eje en bil hvis man har en app

man har brug for det og efterlade den når man er nået frem hvorefter den selvkørende bil kan tilkaldes af andre

mindre brug for omfartsveje og tunneller for eksempel

egentlig har ansvaret under sådan en forsøgsordning hvem har ansvaret for forsøgsordningen hvem har ansvaret når uheldet er ude

de skader som en selvkørende bil

på ting det være sig andre biler cykler vejudstyr

som lovforslaget har undergået på baggrund af

strenge strafansvar herunder det objektive strafansvar for overtrædelse af færdselsloven som tilladelsesindehaveren til en forsøgsordning

så mener vi at tilladelsesindehaveren må stå til ansvar

vi taler jo blandt andet om alvorligt tilskadekomne og i værste fald døde de skal ikke ses som kastebolde i en abekastning om ansvar og skyld men det bliver de efter vores mening nemt efter de såkaldte justeringer af lovforslaget

høringssvarene er kommet ind nu skal der i hvert enkelt

er efter vores mening nu så udvandet at det bliver en diskussion at finde frem til den ansvarlige i en konkret

jeg har refereret fra side fjorten

det objektive ansvar

er ikke på forhånd givet at den bemyndigelse der skal anvendes til at fastsætte regler om objektivt ansvar rent faktisk vil blive brugt

af en bil i en forsøgsordning bliver nu pålagt en langt større

for at blive gjort ansvarlig kunne han nå at gribe ind i

med begreber som rimelig tid og i en kortere periode hvad er det

taget alt for vidtgående hensyn

eventuelle ansøgere til en forsøgsordning

der udløses efter vores mening et slagsmål her om forsikring altså om hvem hvem der skal

bliver taberne derfor opfordrer vi til

meget indgående udvalgsbehandling hvor transportministeren

til stede i transportudvalget til drøftelser gerne uformelle om lovforslaget med medvirkende embedsmænd og eksterne aktører for den sags skyld rundbordssamtaler hvad vi

uformel karakter og hvor embedsmændene også deltog det synes jeg var

tidskrævende men for os er det ikke afgørende hvornår lovforslaget træder i kraft det her

i liberal alliance synes vi at det spring der er sket i forhold til teknologien med selvkørende biler åbner nogle utrolig

på mange fronter både for den private sektor og den offentlige sektor jeg vil da sige at jeg personligt deler

enhedslistens vision som vi lige har hørt her fra folketingets talerstol om helt nye ejerforhold og man kan bestille en bil via en app når man skal have transporteret enten sig selv eller

tror fru lea wermelin var inde på

få erstattet al kollektiv trafik i fremtiden med selvkørende biler

så mange år siden at tanken om fuldt selvkørende biler som fru lea wermelin også sagde var ren science fiction

set nogle utrolig flotte resultater på forsøg med selvkørende biler i udlandet så er det naturligt at vi også

forsøger at tilpasse lovgivningen så man herhjemme også kan hjælpe med til

man må nok forvente at det selv når teknologien er fuldt udviklet vil tage en længere årrække at få det implementeret fuldt ud i vores samfund men at starte med

er et rigtig godt første skridt

og meget vigtigt at vi i danmark træder

udvikle teknologien af mange mange årsager jeg synes at der er blevet redegjort godt fra de forskellige ordførere for de udfordringer der er med lovforslaget

stillet jeg synes at herre henning hyllested har nogle vigtige pointer som vi skal tage op

jeg tror dog ikke på at man grundlæggende vil lade lade hånt om om borgernes sikkerhed det tjener hverken samfundsøkonomien borgerne eller udviklingen af teknologien men naturligvis skal vi være obs på hvilke udfordringer der er

og det er kun med niveau tre af selvkørende biler per år når vi nu får det indfaset

for de næste tre seks måneder faktisk er klar med niveau tre biler så måske kommer det til at gå en del hurtigere end vi regner med og derfor er det

også nødvendigt at vi laver forarbejdet nu

i et deleøkonomisk perspektiv igen har enhedslistens ordfører været inde på at der er nogle gode elementer i

den bilpark der er vi mener også at det giver en meget bedre tilgængelighed at få de her selvkørende

platformene er ret silotænkte når vi tænker på

skal egentlig også have taget den diskussion om hvordan vi hjælper de her platforme til at tale sammen og udnytte teknologien for hvis ikke vi gør det så bliver det amazon og google og det bliver alle de store kapitalfonde som kommer til at eje vores vores mobilitet i danmark og det

glade for så så den bredere diskussion omkring hvordan vi får brugt teknologien til at udvikle vores vores samfund mobilitetsudfordringer i landdistrikterne

i min optik som transportordfører

får arbejdet koncentreret og konstant mens jeg bliver kørt til aarhus

nogen motion jeg får ikke set nogen mennesker jeg får ikke bidraget til noget fællesskab så alt det som den kollektive transport gør alt det som de her stop and go stationer gør ved vores kollektive

få en kulturel indsigt i det samfund jeg

mener vi naturligvis ikke at vi kan erstatte den kollektive transport med med selvkørende biler men men det skal være som

jeg glæder mig til at mindske forureningen jeg glæder mig til

at få mindre støj i byerne jeg glæder mig til

mobiliteten i landdistrikterne og jeg glæder mig

også til at blive inviteret

måske endda også også i vores forestående taxaforhandlinger

der er

det berører vel i virkeligheden også ejerskabet frygten for at nogle store kapitalfonde nogle store selskaber sætter sig på den her teknologi

på tværs i stedet for den her silotænkning som vi kender i

almindeligt brugt middel med tilgængelighed for alle til at bruge det men hvordan forestiller alternativet sig egentlig det

men der er ikke nødvendigvis noget ejerskab forbundet med det det er

hen bare en service som du har

her kan vi sagtens se at staten kan gå ind og facilitere jeg ved ikke om staten skal have ejerskabet altså

de her teknologier og udbud bliver opkoblet på platforme

skal lovgivningsmæssigt sikres og der er mange i bruxelles

vi i danmark skal gribe fat og sige at vi skal i gang

at staten kan gå ind og tage ejerskab

er jo første gang vi står med den teknologi den viden og de her platforme som

tror jeg ikke helt at jeg stod her

i hvert fald helt sikkert det kommer til at forandre vores infrastruktur væsentligt og måske også mere væsentligt end vi tør diskutere her i dag

ser første gang tænker vi jo

sætte os ind i dem hvad skal der ske hvem er det der styrer det

kontrollen man slipper ikke kontrollen på samme måde som når man sætter sig ind i metroen eller hvis man sætter sig og er passager i en bil hvor man sidder på passagersædet

slipper kontrollen til teknik

kunne stå af i radikale venstre er vi meget optaget af fremtiden og fremskridtet de førerløse biler

udfordringer der bliver alle de trafikmæssige forhold som en førerløs bil kan medføre det er jo lige præcis

vi skal have tilpasset den danske trafik til de førerløse biler og vi skal også have adresseret de forpligtelser og de ansvarsforhold som

jeg ser at der er nogle spændende muligheder i at udvikle vores lands infrastruktur særlig de steder hvor den kollektive trafik hører op eller de steder hvor man ikke har råd til at anskaffe sig en bil

der tror jeg at førerløse biler kan være et væsentligt svar jeg hæfter mig også ved at vigtige aktører giver forslaget en bred opbakning i høringssvarene høringssvarene ligesom mange af svarene med rette har fokus på den her assessors rolle og på sikkerheden omkring bilerne det er nemlig det samme fokus vi har i radikale venstre udover at få afprøvet den fantastiske nye mulighed det er for os at få det indført i danmark vi mener kun er en naturlig udvikling at vi ændrer færdselsloven og at vi giver tilladelse til at få afprøvet og ikke mindst følge udviklingen af de førerløse biler i danmark med alle de knaster der

udvalgsarbejdet og derfor stemmer radikale venstre for

som fører af bilen have nøjagtig den samme opmærksomhed på trafikken som ved sædvanlig kørsel med færdselslovens krav om en aktiv

kan automatiseringen gøre turen mere komfortabel for den der fører bilen og automatiseringen kan være med til at gøre trafikken mere sikker

færdselslovens krav til føreren begrænser imidlertid den innovation vi kan opnå gennem anvendelsen af selvkørende biler busser og lastbiler det giver omvendt også rigtig god mening at færdselsloven beskytter borgerne mod umodne teknologier som kan være farlige for os når vi befinder os i trafikken det er den rigtige balance mellem netop de to hensyn vi gerne vil ramme med lovforslaget om en forsøgsordning for selvkørende biler vi vil på den ene side bevare kontrollen og på den anden side åbne for nye muligheder det er forholdsvis enkelt

sig hvor praktisk det kunne være at få bilen til selv at køre børnene til svømning eller fodbold og der er virksomheder i udlandet som tror fuldt og fast på at fremtidens taxi er selvkørende generelt er det imidlertid alt for tidligt at lægge os fast på hvor og hvordan vi kommer til at mærke effekterne af automatisering i transportsektoren på den baggrund foreslår vi en forsøgsordning der kan danne grundlag for forskelligartede forsøg med selvkørende biler forsøgsordningen vil åbne for kontrollerede forsøg med selvkørende biler

i lovforslaget kan man se hvad vi forstår ved et kontrolleret forsøg bilerne i forsøget skal være godkendt forsøgsstrækningerne skal være nøjagtigt defineret på forhånd og der skal være en assessor som siger god for færdselssikkerheden

med selvkørende biler påhviler altid tilladelsesindehaveren

alligevel åbner op for at det kan være på en anden måde

altså med de selvkørefunktioner vi kender i dag hvor føreren er pligtig at holde øje med trafikken er pligtig at have hænderne på eller tæt på rattet de kan indgå som en del af de forsøgsordninger og når det er sådan

for eksempel de biler vi allerede kender som kan holde sig inden for striberne og kan holde afstand til

videre så må man sige at det er den ansvarlige fører der har ansvaret for om vedkommende pludselig tager rattet og kører ud i en modkørende bil eller tager rattet og kører ind i en fodgænger eller hvad vedkommende gør sådan er det jo allerede i dag

er der hvor vi muligvis kommer til at tillade hvis der er nogle der ansøger om det og hvis de kan leve op til ansøgningernes

at føreren ikke behøver at være opmærksom på trafikken hele tiden eller at der slet ikke behøver at være en fører til stede i bilen men

i de tilfælde vil tilladelsesindehaveren have strafansvaret men hvis der er dele af forsøget hvor chaufføren sidder med rattet i

med en selvkørende teknologi som vi allerede har ude på vejene i dag så er det chaufføren der har strafansvaret sådan må det være og jeg mener ikke det kan være på anden måde

herre villum christensen udtaler at toget hører fortiden til

at vi

at at de fremover vil fortrænge dele af den kollektive trafik det tør jeg simpelt hen ikke gætte på jeg kan konstatere at

trafik til at tage presset af vejene fordi de ellers ville være for tungt belastede af individuel trafik og det synes jeg er det eneste jeg

at koncentrere mig om i denne debat om selvkørende biler hvad der sker om tyve tredive og halvtreds år tør jeg ikke begive

de udbygninger af kollektiv trafik som er i pipeline så har togfondspartierne en fase to for yderligere investeringer i jernbanetrafik og det

opfatter at det

med hensyn til strafansvar forholder sig anderledes der fastlægger man det fra forsøg til forsøg

i virkelighedens verden kan holde det her adskilt hvis en selvkørende bil smadrer en cyklist

for erstatning der skal udbetales

tilladelsesindehaveren også selv om den var ført af en chauffør på det tidspunkt som man må sige havde ansvaret for slet ikke at snakke om den gråzone der er fra

hvis det omvendt er sådan

en bil som kun er selvkørende på et niveau som vi kender fra biler på vejene i dag allerede og der så sidder en chauffør i sådan en teslalignende bil med teslalignende funktioner og pludselig griber rattet og kører ind i en cyklist med vilje fordi det er vedkommendes svigermor eller hvad man kan forestille sig skulle den bilist så være straffri og skulle det så være tilladelsesindehaveren der har søgt om forsøg der skulle i fængsel for at have kørt svigermor ned det er jo ikke rimeligt

sted være ansvarlig for det som også en eventuel chauffør som han lader køre i sine forsøgsbiler

at hvis det sker på den måde og med fuldt overlæg og det kan klarlægges synes jeg heller ikke det skal påhvile tilladelsesindehaveren men der er jo de situationer hvor man netop går fra at

til at man bliver bedt om at gribe rattet og gøre noget og i den forvirring der måske kan opstå kommer til at knalde en cyklist ned eller

fortsat at være fuldt opmærksom på trafikken og

fuld kontrol over rattet men hvor rattet sådan set bare kan følge rundt mens det glider igennem hænderne

må det naturligvis være sådan at chaufføren har ansvaret hvis vedkommende pludselig

ministeren om ikke det er korrekt at hovedparten af den kollektive trafik i danmark rent faktisk køres på asfalt nemlig i busser

et modsætningsforhold imellem selvkørende biler og

det andet budskab er ministeren ikke enig i at selvkørende biler meget vel kunne blive en

væsentlig del af den kollektive trafik når vi ser ti

gøre nogle helt nye former inden for kollektiv trafik mulige der er mere energieffektive og meget mere servicemindede over

i at det der formentlig kommer og som også alternativet og enhedslisten har

også har karakter af en form for kollektiv transport eller i det her tilfælde måske hyrevogne som kører og måske endda også samler flere op undervejs og så videre så

er udflydende det der bare kommer til at være gældende er at den her nye form for kollektiv transport nok bliver mere tilpasset individuelle behov end den kollektive transport vi primært kender i dag

er fuldkommen afhængig af bilen

så de der kunstige modsætningsforhold man forsøger at

i virkeligheden falske er et både og der er brug for men når vi taler fremadrettede investeringer kunne det være meget godt at vi nu har en periode med lidt fokus på

bliver drøftet her i dag men jeg ville bare spørge ministeren om ikke

at der jo hvert år kører over hundrede millioner med s tog i en samlet distance på

trehundrede og halvtredstusind rejser med s tog

eller helt individuelle biler hvor man kun sidder helt alene men hvor der så er en opsamling undervejs af folk der via en app har sagt at de gerne vil hentes

og det går i retning af tror jeg at der kommer til at være mere trafik på vejene

personer der bliver transporteret på vejene ikke nødvendigvis i flere biler men flere personer mens det med at skulle være på

fundet løsninger og at de selvkørende biler har bidraget til løsninger som forhindrer trængsel for i trængselssituationer er er skinner

at vejtransporten især med selvkørende biler kommer til at koble ind på det her net

være ærgerligt hvis man nedgraderer hele sporvejsnettet sådan at vi ender med også at skulle tage de lange stræk

selvkørende minibus som de har bestilt via en app frem for at gå op til s togstationen eller en anden jernbanestation så kan vi jo til den tid finde ud af om om tiden så

vil jeg minde ministeren om den debat havde her i folketingssalen for nogle uger siden hvor

stille spørgsmål og hvor jeg kom ind på det her med metrostationen der ligger lige herhenne

siden er gået væk fra det synspunkt at der nok også i fremtiden er nødt til at være en udbygning af metronettet fordi det er

urealistisk at forestille sig at alle de passagerer der kører

synes der er store perspektiver i en mere individualiseret transportform som ikke behøver at være sådan at man sidder i hver sin lille boble men som bestemt sagtens kan være at man sidder sammen med andre i en selvkørende minibus af en eller anden slags som kører mere individuelt end et metrotog gør og hvor folk ikke har hver deres bil men i stedet deler biler når de har behov for og derfor sidder man ikke en i hver bil men man sidder måske to eller tre eller fire eller fem og det kan måske føre til at der er mindre trængsel af biler i byer som københavn

fagre nye verden ingen kan spå

fortid idet ministeren jo siger at i en så

formentlig behov for også at udbygge infrastruktur på skinner i form af metroen

sådan at ministeren ikke

en mindre del af amager fælled

langt tilbage helt konkret var det i nitten to og halvfems at folketinget i forbindelse med stiftelsen af ørestadsselskabet is første gang traf beslutning om at ørestaden skulle udvikles senere i to tusind og syv i forbindelse med stiftelsen metroselskabet og by havn traf folketinget beslutning om at by havn skulle indtræde i samtlige rettigheder og pligter der hørte til ørestadsselskabets arealudviklingsaktiviteter loven blev vedtaget med et bredt flertal kun enhedslisten stemte imod heller ikke i københavns kommuneplan er udviklingen af ørestaden en nyhed ørestaden blev første gang omtalt i en kommuneplan i nitten en og halvfems og siden løbende i nitten seks og halvfems nitten syv og halvfems

tusind og ni to tusind og elleve og senest i kommuneplan to tusind og femten hvor der står at området kan udbygges fra to tusind og tolv

i nitten to og halvfems vedtog at ørestaden skulle udvikles samtidig besluttet

ørestadsrådet som blandt andet bestod af repræsentanter for danmarks naturfredningsforening og friluftsrådet fik en væsentlig indflydelse på udformningen af den samlede plan for ørestaden og dermed for varetagelsen af hensynet til områdets naturværdier i nitten fem og halvfems blev der på baggrund af en international arkitektkonkurrence skabt en helhedsplan for ørestaden den del af amager fælled som oprindelig var omfattet af ørestadsarealet

blev projektområdet indsnævret til blot atten

to og tyve procent af det oprindelig tiltænkte byggefelt på amager fælled

og ørestads boulevard man blev desuden enig om at friholde de mest værdifulde vådområder herunder grønjordssøen fra bebyggelse folketinget vedtog herefter en ændring af ørestadsloven så naturområdet rundt om projektområdet og området omkring grønjordssøen ikke kan bebygges men alene anvendes til naturpleje og etablering af stier det projektområde som vi i dag taler om og som blandt andet danmarks naturfredningsforening har været med til at anbefale er altså for at tilgodese naturen allerede

til sammenligning kan jeg nævne at området udgør cirka seks procent af amager fælled cirka en procent af kalvebod fælled og cirka nul

som i øvrigt er tre gange større end dyrehaven så der vil altså fortsat være et meget stort naturområde tilbage når projektområdet er

har udarbejdet en udviklingsplan med anbefalinger til rekreative muligheder og naturpleje for amager fælled og det nordlige naturområde i ørestaden anbefalingerne i denne udviklingsplan følger by havn naturligvis by havn vil blandt andet foretage en række tiltag der forbedrer levevilkårene for de internationalt fredede padder så deres økologiske funktion i området opretholdes tiltagene omhandler primært etablering af nye vandhuller og oprensning af eksisterende vandhuller uden for projektområdet samt sikring af en passagemulighed mellem paddernes ynglesteder

fredede og sjældne planter vil by havn i den videre bearbejdning af masterplanen for området vurdere hvordan fællednaturen kan indgå som et vigtigt element i det nye byområde by havn er således meget opmærksom på hensynet til naturen i projektområdet herunder både den fredede natur og den mere sjældne natur sidst men ikke mindst er der naturligvis også spørgsmålet om økonomien hvis området ikke udvikles som forudsat vil det medføre et betydeligt hul i et milliardbeløb i by havns økonomi selskabet by havn er født med en betydelig gæld på ni

milliard kroner selskabet har således upfront skullet bidrage til finansieringen af den københavnske metro herunder både den nuværende metro og cityringen i forventning om at by havn

forestå arealudviklingen af sine arealer og ejendomme der igennem et efterfølgende salg kan medvirke til

kroner en helt central forudsætning for at selskabet kan nedbringe denne gæld er at der ikke sker en udhuling af selskabets ejendomsportefølje herunder projektområdet ørestad fælled kvarter de de infrastrukturprojekter som vi alle sammen allerede i dag nyder godt af og kommer til at nyde godt af finansieres altså i stort omfang gennem indbetalinger fra by havn betalingerne er gennemført dertil kommer at selskabet har en forpligtelse til i givet fald at finansiere en budgetreserve

selskabet har derfor for sit vedkommende en større gæld der skal afvikles gennem salg af arealer som forudsat af folketinget

for denne model nu har vi også et fælles ansvar for at sørge for at rammerne for gældsafvikling opretholdes vi kan ikke bare løbe fra regningen i elvte time de løsningsforslag der nævnes i beslutningsforslaget har ingen gang på jorden for det første kan man ikke uden videre konvertere et hul i by havns økonomi til en forlængelse af tilbagebetalingstiden for metroselskabets gæld der er tale om to selvstændige juridiske enheder endvidere er metroselskabets gæld i forvejen tidligst tilbagebetalt i to tusind og fem og tres det taler ikke for en yderligere forlængelse for det andet

i ørestaden til boligformål bortset fra cirka ethundrede og tyvetusind etagemeter i ørestad syd derudover er det resterende område på fælleden som ejes af henholdsvis staten og københavns kommune fredet og kan derfor ikke bebygges dertil kommer at det har været en planmæssig forudsætning for udviklingen af ørestaden og metroen at ørestad fælled kvarter udvikles inden for det besluttede projektområde på amager fælled for at skabe sammenhæng og helhed med den øvrige ørestad samt nærhed til metroforbindelsen og den allerede etablerede metrostation sundby station

beslutningsforslag at det aldrig er for sent at omgøre en forkert beslutning det er jeg meget enig i men jeg mener ikke at byggeriet på amager fælled herunder ørestad fælled kvarter er en forkert beslutning

det brede flertal der har været med til at træffe beslutningen i sin tid

beslutningen om byggeriet på amager fælled går som nævnt tilbage til starten af nitten halvfemserne og allerede fra starten har de grønne organisationer dansk naturfredningsforening og friluftsrådet været involveret i beslutningen om den konkrete den konkrete placering af projektområdet således at der blev taget mest mulig hensyn til naturen i ørestaden de bekymringer der måtte være til naturen på det meget begrænsede projektområde er der altså allerede én gang taget hensyn til og hånd om

der så enkelt er det det her er ikke et hvilket som helst naturområde der er tale om en fuldstændig fantastisk og unik natur der er mange tusind år gammel

er arter som vi har meget svært ved at finde andre steder i

ikke længere er tidssvarende den giver ikke nogen mening i år to tusind og sytten når vi kigger rundt i danmark hvor naturen

samarbejde med de grønne organisationer blev man enig om at det område som nu er udlagt til beboelse

at bevare dertil kommer alle de andre naturværdier som er på hele amager

enhedslisten var imod metrobyggeriet enhedslisten ønsker jo ikke en metro i københavn

enhedslisten at finde finansiering til den enhedslisten kan være imod finansieringen

jeg tror måske der er mange der ikke ved at enhedslisten var imod metroen enhedslisten fremstår jo ofte som fortalere for kollektiv transport osv

flere boliger i københavn så flere mennesker kan komme til at bo der

så er enhedslisten konsekvent imod hver gang der kommer forslag om for eksempel at bygge i højden

her at bygge på amager sådan at der

i et af de få naturområder der er i byen og måske især ked af at det

i det mest naturmæssigt værdifulde område på amager fælled så hvis vi nu skulle

at finde en anden løsning så man selvfølgelig kan betale sine regninger ville ministeren så være med til at kigge på at

ophæve fredningen i den ene del mod at den blev flyttet ned på det her stykke som faktisk er det naturmæssigt mest værdifulde det tror jeg

er mere værdifuldt end andre områder som er fredet mit udgangspunkt er at der blev truffet en beslutning dengang

fru ida auken går jeg ud fra var medlem af dengang og det radikale venstre som fru ida auken er medlem af i dag stemte for den beslutning og mente dengang det var en god løsning men det er klart

end at bakke op om det på det

altid nogen der er imod noget og så kan man

få lidt lette point ved at tale de stemmer efter munden og det er så det

arter på den her del af amager fælled

andre steder i danmark det er fem tusind år gammel natur og

en type strandeng findes ikke andre steder nu er det ministeren der sidder med muligheden for at rykke en fredning

man faktisk kunne finde en løsning der ikke rammer plet ned i det mest værdifulde naturområde ville ministeren ikke være villig til at vi bare diskuterer den

det drejer sig jo her om cirka tohundrede og tredstusind etagemeter der skal bebygges i det

for boligpriserne og muligheden for

centralt

pres på den boligmasse der er og det får priserne til at stige derfor må københavn følge med hvis det også skal være muligt for mere eller mindre almindelige mennesker at få

følge med i forhold til at bygge nye boliger

vil københavn blive en rigmandsghetto hvor kun

udviklingsområder i københavn

så vil han nemlig få at vide at med den befolkningsprognose der er for københavns udvikling som alle jo anerkender jeg tror nu ikke det

om måneden det er titusind om året netto tror jeg nok det vokser med

til halvtredstusind boliger

på de arealer der er udlagt på de gamle industrihavnearealer carlsberg havnen grønttorvet og industrigrunde så det kan løses og det ministeren få at vide af herre morten kabell det kan løses uden at inddrage så meget som en

er det så vigtigt at forhindre en undersøgelse af om man måske kunne redde et

på det senere tidspunkt mangle nogle selv

et areal hvor der kunne bygges boliger som man

således at der er mindre areal til rådighed for byudviklingen i københavn

hul på noget før man ellers ville have gjort det men det er så bare at udskyde den pine som kommer når man mangler et areal til mange hundrede tusinde

en kvadratmeter grønt område

er ligeglade i forhold til finansiering af metroen vi er måske bare uenige om hvordan det skal gøres

boliger på amager fælled men i stedet et andet sted så ville det

fra enhedslisten repræsenterer jo kun enhedslisten der er jo heller ingen andre partier

på amager i nærheden af området hvor flere hundrede mennesker var mødt op jeg blev meget klogere den dag og det jeg synes er spændende og

være med til at bevare det her helt specielle stykke natur med fem tusind år gammel strandeng men jeg hørte faktisk også på det her borgermøde flere bud på hvordan man kunne få en win win situation

blevet en ikke super velfungerende bydel

få en langt bedre integreret bydel omkring motorvejen i ørestaden samtidig med at man skånede arealet her

det indgår i finansieringen af metrobyggeriet som allerede er foretaget man har i processen rådført sig med blandt andet danmarks naturfredningsforening som har sagt ja det her område er ikke blandt de mest værdifulde og det kan man godt bebygge og nu står vi så i en situation hvor det er klart at der er beboere i området som hellere vil have

det ser man tit også inde i københavn hvis der har ligget et et areal ubenyttet hen og der efterhånden

lov til at udvikle sig en folkets park eller lignende så vil naboerne

ikke have nye naboer de vil ikke have nye mennesker ind i københavn de vil have det her grønne område for sig selv

antal boliger vi i forvejen havde tænkt os men vi placerer det et bedre sted til fordel

naturen og for ørestadens funktion og struktur så vil ministeren ikke

ikke fordi jeg ikke har forståelse for at man hellere vil have et grønt område som nabo end man vil have nogle huse hvor der bor andre mennesker som naboer grøn natur er attraktivt det er klart det er en god nabo at have men det betyder altså ikke at vi træffer en anden beslutning end den som blev truffet oprindelig

mange tusind år gammel uberørt natur

militært øvelsesområde der har været

byggejord så

og flere almene boliger end de fleste andre store

altså ikke kommet

man egentlig også kun undre sig over beslutningsforslaget

hvis altså man er tilhænger af en grøn hovedstad og metroen med tusindvis af passagerer

kollektiv transport frem for at sande byen til med biler og luftforurening og hvis man er tilhænger af almene boliger til almindelige mennesker for hvis man

ikke det modsatte derfor er den skræmmekampagne som både enhedslisten og alternativet forsøger at køre med forslaget her også både ærgerlig

er vi varme tilhængere af ørestad fælled kvarter det er ganske lang tid siden at christian

amager fælled

losseplads og militært øvelsesområde

i københavn fordi man var fremsynet og netop lagde vægt på natur midt i byen både amager

og som er en del af en vellykket byudviklingsstrategi i københavn

for mange år siden hvor man besluttede at finansiere metroen ved at sælge byggegrunde så udviklingen af den sidste del af ørestad

med til at finansiere den eksisterende metro derfor vil by og

enhedslisten og alternativet foreslår at man

andre byggemuligheder så er det mod bedre vidende by og havn ejer ikke andre arealer

om folk køber en bil eller om de vælger den kollektive transport lige nu er stationen ikke overrendt men den er bygget i tillid til at

som vi ønsker skal bruge den kollektive transport så partierne bag forslaget har fået flere ting galt i halsen hvis man læser beslutningsforslaget

andre steder

ligesom selve byggeriet er tænkt ind i forhold

ørestads grønne profil og har brede landskabskiler så glemmer forslagsstillerne helt at ørestad

indbyggere så når forslagsstillerne

almene boliger hvis vi ønsker en hovedstad hvor der

tænk hvor byen havde været uden metroen så vil man have

langsigtet politisk planlægning og visioner det her

og udtalelse om hvorvidt amager fælled er unik og helt fantastisk natur med arter som er svære at

har peget på det har vores egen teknik og miljøborgmester i københavns kommune også og der er også

som samtlige vil være stationsnære det har herre finn sørensen tidligere redegjort for

det ligger også i perspektivplanen og man kunne for eksempel vælge nordhavn i forhold til den

gør det muligt for københavnerne at komme ud og nyde et grønt område jeg synes i sig selv

selv om vi dropper byggeriet det håber jeg ordføreren er enig i men

og som finansierer den eksisterende metro så arh så vil man alligevel ikke være med

på at få det til at lyde som om det er amager fælled altså det store område

mod at anerkende at i to tusind og sytten

på noget unik natur som vi har så lidt

det eneste vi beder om er at man undersøger muligheder

til en by som vokser og hvor priserne stiger så problemet er jo at man ikke anviser nogen vej og at

den ene siger at det er fredet og den anden siger at pengene skal betales

jo ikke løse problemerne hvis man går sammen kommune og stat og siger kunne vi for eksempel flytte fredningen så vi

hvor det vi i dag ved er den mest værdifulde natur

så kan vi måske rykke byggeriet til et lidt mindre værdifuldt naturområde

af metroen det stiller jeg mig meget uforstående over for og jeg vil egentlig gerne høre om det er

den finansiering man har lagt til grund for metroen vil man ikke længere være med på jeg hørte ikke ministeren lave

fru ida auken taler om her

det valgte man så at gøre men det betyder at fredningen faktisk ligger forkert

som er helt unik ved at det ligger i en storby så kunne man jo prøve lige at stikke hovederne sammen og

villige til at rykke på fredningen og det der ligger i ørestadsaftalen der jo er fem og tyve år gammel så er man på rådhuset

man vil finde den finansiering når man bliver ved med at tale om at er andre og alternative muligheder det er hverken by og havn eller københavns kommune er tonedøve

finde ud af om ikke vi kunne flytte det lille areal til et andet lille areal i cirka samme størrelsesorden eller hvad der nu er af muligheder vi vil gerne se på mange forskellige muligheder jeg har før fremhævet det

søger at integrere alle de her

det er jo helt stationsnært lige op

område og som jo ikke ligger stationsnært

men handler både om at man har finansieret metroen det handler om stationsnært boligbyggeri og så handler det

at man i virkeligheden har lavet den fredning af det store grønne område og nu skal bygge

byggefelter inden for ørestadens allerede eksisterende områder det skulle gøre ørestaden til en bedre by at være i og det er jo et af problemerne i ørestaden

sagt at han så er enig i enhedslistens synspunkt sådan

men det var da en udstrakt hånd som man skal diskutere i borgerrepræsentationen

hvorfor er det så magtpåliggende at forhindre at man undersøger de her ting en gang til det er jo sådan set det der er essensen i det her beslutningsforslag

så kunne man jo gennemføre den proces og så

flyvske drømme om at det måske kunne gøres på en anden måde

et forsøg på at undgå diskussionen man forholder sig ikke til at

da naturligt at tage imod et sådant

for det gør man altså ikke ved at ødelægge et stykke fem tusind år gammel ikke uberørt men oprindelig

i en helhed sådan at man fik fredet amager fælled og kalvebod fælled

naturpark men hvor man samtidig også har fået finansieret

af de grønneste transportsystemer vi har så man kan

jeg var også med til det borgermøde der var derude hvor herre christian poll

amager fælled men noget af det som jeg synes beslutningsforslaget mangler

skal ændres sådan opfatter jeg det

at ændre på den aftale der ligger

et spørgsmål om at få finansieret den metro der er der ligger en klokkeklar aftale om at der skal sælges noget jord og så skal

vi kan gøre på anden måde det er vigtigt når man laver stationer som jo i

at man så også bygger stationsnært og det forslag som herre christian poll nævnte og som jeg også hørte

byggeriet det kan man jo synes er rigtig godt

jeg ville i hvert fald hvis det var mig personligt blive meget ked af at have købt

man ikke synes at man vil overholde den plan der ligger

min udsigt på grund af noget natur det jeg synes er endnu mere påfaldende når man

hører debatten her her og alle de spørgsmål

har fået er at at i alle andre sammenhænge

har jeg aldrig hørt enhedslisten eller andre sige

aldrig nogen sinde hørt fru maria reumert gjerding sige det må jeg indrømme

natur som vi skal bevare

anden ting som også undrer mig er at når man tager en tur ud på amager fælled

et naturformidlingspunkt som naturstyrelsen har bygget

beboere og som gerne vil bo derude og så kan de se på den unikke natur det synes jeg da egentlig kunne være rigtig godt

godt at vi har

noget finansiering af en metro

det synes jeg er godt og det synes vi i dansk folkeparti er godt og det er godt at vi får udviklet den metro og det er godt at vi har fået det gjort

tusind år gammel naturgrund som man

jeg er jo enig med ordføreren i at vi skal finde finansiering

så vi sikrer at vi stadig kan tilbyde borgerne i københavn billige billige boliger

vi fuldstændig enige i hvis nu ordføreren fik at vide at det kunne vi gøre på en måde

et naturformidlingscenter

den unikke natur

to og halvfems så synes man det er ganske forfærdeligt og det forstår

og andre steder at bygge boliger så der stadig er billige boliger i københavn som alle sammen er stationsnære hvorfor skal vi så ikke undersøge det nærmere så vi kan friholde amager fælled

at skyde det tyve år ud i tiden og og bygge til den tid

udsigt til den tid og

der kommer noget i vejen som de ikke havde i går og som nu pludselig står foran

vi hører fra folk der bor i ørestaden og bruger ørestaden

de uderum der er der er forblæste de er for store de duer ikke som byrum det er jo derfor at de her arkitekter er gået ind og lavet en løsning hvor man integrerer

det er jo det som jeg synes er det geniale ved den her løsning kan ordføreren ikke se at der kunne være

og skaber en bedre ørestad

ud og med dem skulle man så finansiere metroen som i øvrigt blev tre gange så dyr

det er vores hovedstad det er et helt unikt stykke natur

loven om metroen om jeg mener ikke at vi skal lave loven om alt det vi har gjort

hvis der er noget der skal ændres

i teksten til beslutningsforslaget taler man ligefrem om et fejltrin der skal omgøres

venstres opfattelse er at der aldeles ikke er tale om noget fejltrin der er tale om

mest visionære aftaler der er indgået i nyere tid da

man tilbage i starten af nitten halvfemserne besluttede det her og det er det fordi

man for alvor begyndte at samtænke byudvikling med vores transportmæssige infrastruktur

det er oven i købet samtænkt med

skal være en boligudvikling hvor der er brug for flere boliger og det forudså man allerede dengang

har de brug for at blive transporteret det er samtænkt med

råd til at lave en metro som blandt andet

en rigtig god sammenhæng med vores store internationale lufthavn ude på amager

om et visionært projekt og og jeg er den dag i dag stolt over at en bred kreds af partier

det radikale venstre meget for den her plan på det tidspunkt så derfor er der aldeles ikke tale om noget fejltrin der er tale om langsigtet byplanlægning og jeg kan bare sige for venstres vedkommende at den aftale forpligter vi os på og dem der foreslår det her synes jeg skylder at fortælle hvor pengene skulle komme fra for pengene er brugt pengene er brugt til en metro der i den grad vil give københavn et kollektivt trafikløft

en meget stor del af trafikken langt ned under gaderne derfor derfor

det lige netop var enhedslisten og alternativet der kom med det

nogen der godt ville have mere kollektiv trafik godt ville have en grønnere transport i byerne og det er metroen jo netop udtryk for jeg synes også man maler

falsk billede af at nu bomber vi naturen på amager tilbage til stenalderen

stadig væk på amager og i øvrigt

lavede den her plan i sin tid og det var før min tid

andet danmarks naturfredningsforening hvor man spurgte dem hvordan

så skånsomt som muligt for naturen

man gjorde det skal vi gøre hver gang vi bygger noget infrastruktur

jeg noterer mig også at i by havns planer

forbedring af levevilkår for padderne og de beskyttede planter der er i de her områder

sikre at det kommende byggeri bliver indkorporeret med fællednaturen som et vigtigt element i hele byggeriet derude så derfor

synes jeg vi er nødt til at forholde os til realiteterne i det her der ligger en aftale

er et meget bredt flertal i københavns

og de har haft teten i det her projekt og det bakker vi andre op i respekt for den aftale der er indgået

nogle andre arealer og så bygge der er jo noget sniksnak for det er

derfor vil jeg som en sidste pointe sige at netop de partier har jeg også forstået er interesseret i at der er nogle fornuftige

man skriver sågar i beslutningsforslaget at befolkningstallet stiger måned for måned i københavn

vil priserne stige enormt hvis ikke man

den efterspørgsel så jeg synes der er mange selvmodsigelser

og venstre kan ikke støtte

at man skal tage bestik af tidligere tiders

det der gav mening at gøre for fem og tyve år siden giver ikke nødvendigvis mening i

svare på hvis vi nu kan finde en finansiering for eksempel ved magelæg ved at finde en anden grund at udstykke til bygninger hvis vi nu kan bygge boliger andre steder stationsnært så vi stadig væk

er tænkt ind i en helhed det kan man da ikke begynde sådan nogle år efter

så venstre glæder sig over at man har lavet det her på en måde der er skånsom for naturen og at der stadig væk vil være masser af natur på amager bynær natur også når det her

som den her sag handler om er at

hen er blevet klogere undervejs den beslutning der blev taget for fem og tyve år siden

kvart århundrede siden det er meget rimeligt

at få en undersøgelse af om ikke man kunne bytte købmand med nogle arealer sådan at vi kan bevare den her lille meget lille del af amager fælled som nogle i mellemtiden har opdaget er helt unik det er jo sundt at blive klogere det er jo fantastisk

jo altså er her vi har den helt specielle natur

hvad kunne man ellers gøre bytte nogle arealer bytte nogle fredninger og hvad der ellers skal til og så få bygget noget og så er det jo at jeg flere gange har fremhævet et projekt som rent faktisk samtidig ville gøre ørestaden omkring fields

endnu bedre win win

men vi er altså mange her i salen som har ansvar for at leve op til den aftale og og fordi man opdager et eller andet nyt aspekt så vil man til at kaste en plan til til rigtig mange penge

bliver altså ikke med venstres medvirken vi står ved den aftale der blev indgået dengang og vi fastholder at den var visionær

på noget andet men men her er altså faktisk en løsning

engang behøver at give køb på noget andet natur

samtidig kan skabe en bedre ørestad det

været meget polemik om derude så jeg tænker at

men overordnet set er

køber vi simpelt hen ikke det har vi ikke set dokumenteret og derfor holder venstre fast i aftalen og den visionære plan

er det jo et fantastisk beslutningsforslag at få lov til at være vikar på og tak til forslagsstillerne for

emnet en gang mere og

også tak til beslutningsforslagsstillerne for at nævne per smed i bemærkningerne det varmer et geologhjerte som

se det men slut med at

med det her beslutningsforslag vil man jo stoppe byggeriet på amager fælled og det er liberal alliance imod når vi er det skyldes det ganske enkelt at vi ikke ser at der skulle være rejst de nødvendige og tungtvejende grunde til at stoppe byggeriet når der nu engang foreligger en indgået aftale

som er blevet omtalt tidligere ud af de i alt tre hundrede og atten

omkring to hundrede ha der er fredet

at bebygge det synes jeg og det synes vi i liberal alliance

et meget fint udtryk for

arealmæssigt hensyn til naturen i den her sammenhæng

at man bygger i området omkring

for at binde ørestaden lidt bedre sammen øvelsen er også med til at udvikle københavn idet projektet

med til at skabe finansiering til metroen derfor

set at der er rigtig god fornuft i det her samlede projekt og derfor er vi også nødt til

efter min overbevisning som regel bør klare lokalt men undervejs

gik det op for mig hvad sagen handlede om

den her folketingsbeslutning fra

og hvordan udviklingen skulle være på amager for at støtte op om den her finansiering og der er man altså siden hen blevet

man har fundet frem til at det lille stykke natur som man har lagt ind som en reservation og som derfor ikke er fredet

særlig naturinteresse

natur som rækker fem tusind år tilbage

derfor er der selvfølgelig nogle der har kæmpet kampen for at bevare det her stykke natur tak til dem og det er også dem der har skabt den bevægelse som

på det her møde altså var flere hundrede mennesker til stede jeg synes det er relevant at vi som folketing går ind og blander os i den her sag fordi det er en stor og vigtig sag og det er i virkeligheden

en ret lille sag fordi det handler om ganske få kvadratmeter ude på amager som man kan flytte rundt på hvis man indstillet på at finde en løsning og vi blev på det borgermøde præsenteret for flere mulige løsninger nogle af dem handlede om at vælge arealer som er naturbeskyttede men som har en lavere biologisk kvalitet og bytte med dem men det mest geniale forslag var fra dem

at slå to fluer med et smæk nemlig at forbedre

og ikke særlig rare at opholde sig i udendørs samtidig med at man altså kan spare det her helt unikke stykke natur derfor synes jeg det er helt oplagt at gå ind med et forslag sammen med enhedslisten

og bare lægge op til at man dog får undersøgt det her til bunds og måske kan finde en løsning som

for det at redde det lille spændende naturområde og samtidig skabe en bedre ørestad det er da

positiv historie hvis det kunne lade sig gøre der ændres altså ikke på finansieringen af metroen der ændres ikke på den måde metroselskabsloven er skruet sammen på der flyttes

og skabes en løsning der er bedre for alle parter og

ørestaden ikke særlig vellykket det er en svær ting

bygge gode byrum og skabe gode rum imellem bygninger og skabe gode pladser som folk har lyst til at opholde sig på hvor der er læ og hvor der også er mulighed for et godt liv udenfor og det er på det plan at ørestaden

det er alene på det plan og det er jo det man så nemt kan løse eller nemt og nemt men det man i hvert fald kan løse med den løsning der

jeg

et tre gange så stort behov for at få udbygget og få fundet penge og det gør bla at man her har en løsning som man presser på med og måske ikke lige har tid til at stoppe

i debatten at de undersøgelser

faktisk er nogle undersøgelser der de alternative arealer alternativet nævner

rigtig andre muligheder end det man allerede har godkendt og som forskellige miljøinstanser også har sagt god for

skal bare lige høre når alternativet lægger så meget energi i det her spørgsmål er det så

det borgermøde jeg var til så har man ikke kigget særlig meget

man har kigget på nogle af de andre modeller hvor man lægger arealet ud som en stribe

amager fælled eller langs andre linjer og der bliver det måske ikke stationsnært nok men det gør det i den her ørestad

forbedret byrummene i

så havde vi aldrig fået en metro

vi aldrig fået den byfornyelse og den udvikling som vi har fået

sætte alt i stå og bare blive ved med

diskutere tingene og undersøge tingene selv om de er undersøgt en gang skulle vi bare have droppet

og det vil jeg undlade at gøre mig klog på fordi det jo er en gammel beslutning at man skruede det sådan sammen men dér hvor vi står i dag er det eneste vi beder om

man lige stopper op med hensyn til det lille areal man er nået til nu og overvejer om man ikke lige kunne bytte nogle arealer og bevare noget natur

området omkring sundby station

og så i stedet bygge ved ørestad station men

altså bygge helt ud til altså nærmest

amagermotorvejen hvor der er en trafik

erstatning at bo i et højhus på

fem og tyve etager lige ud til amagermotorvejen som det er at

det er fint at bo tæt på gode indkøbsmuligheder som som jeg tror er bedre ved fields

være andre fordele ved det andet projekt det skal jeg ikke kunne sige

jeg ser det som parallelle projekter to byggerier som når man

men jeg tænker at når arkitekter med speciale inden for byrum siger at man kan skabe bedre byrum

så jeg tror faktisk

i vores hovedstad og bliver brugt af rigtig mange mennesker

noget som jeg tror rigtig mange sætter pris på jeg håber og tror også at rigtig mange af mine ordførerkollegaer herinde sætter meget stor pris på at vi har amager fælled og at vi har den inde i vores hovedstad når radikale venstre

blev taget dels

frede vandhuller så det man fredede var en anden type natur altså en del af fælleden som ikke var den mest interessante naturmæssigt artsmæssigt

natursynet har ændret sig en lille smule så hvis man

alle de grønne kræfter biologerne danmarks

er de faktisk alle sammen enige om at vi ikke har fået fredet den mest interessante del af fælleden det synes jeg bare

på christiansborg så må tage til efterretning jeg synes jo at det her er en lokal beslutning jeg synes det er en beslutning som københavns kommune skal tage for deres by når den så alligevel ender herinde hos os på christiansborg er det fordi den blandt andet involverer lov om ørestaden der siden er blevet ændret til lov fem hundrede og en og halvtreds tror jeg og involverer en en fredning som selvfølgelig også kræver vores involvering altså hvis den skal ændres og sådan som jeg hører dem der går op i

fredning og i naturen vil de faktisk være villige til at se på om man kunne bytte om på fredningerne derude så man kunne flytte

at få det væk fra den allermest værdifulde del af amager fælled vi så også gerne at man i samme undersøgelse kiggede på om der var andre muligheder men der forstår jeg godt skepsissen fra blandt andet socialdemokratiets

skulle være let at finde nogle andre arealer andre steder det er jeg sådan set i tvivl om men jeg synes det kunne være gavnligt her fem og tyve år efter at en beslutning er blevet taget

turde at tage op til diskussion herinde

lignende for at sikre at det her ikke kommer til at ligge på det allermest

beslutningsforslaget siger at man ligefrem skal forhindre

er en kommunal beslutning men vi vil gerne være med til at se på om vi herindefra kan lade

at der bliver kigget på alternative løsninger sådan at københavns kommune har nogle flere muligheder for at undersøge andre

aftalen og det synes jeg at socialdemokratiets ordfører skulle tage at anerkende og i stedet for give os andre et svar på hvorfor man ikke fra socialdemokratiets side vil gøre forsøget

med sine flertalskolleger på rådhuset i københavn på at se om der var en anden mulighed

at vi faktisk kunne kigge på om fredningen ligger det rigtige sted

kigge på om kommunens og by og havns og statens arealer kunne lave en arrondering altså at man faktisk byttede arealer for at flytte det her hen

og socialdemokratiet ikke vil være med til at undersøge

er en anden mulighed hvis vi herinde på christiansborg vil stille os åbne over for

er sådan at fru ida auken står og siger

at man er imod den form for nytænkning den form

bedre kollektiv trafik og

det andet og det tredje og hele tiden finde hårene i suppen i stedet for at finde mulighederne

ikke mindre

end et udsagn om at vi hellere må undersøge og undersøge og undersøge selv er undersøgt frem for at få mere metro og det er jo et brud på den aftale

noget som helst dokument der viser at man har undersøgt

i salen med en hel hær af folk der vil beskylde os for alt muligt satte sig for

at se på om man kunne gavne københavnerne ved at sige det er helt unikt at i har det her stykke natur vi er blevet klogere på at det er den forkerte del af fælleden der er fredet lad os da prøve at løse det problem

er langsigtet anerkender ordføreren at der er en fingerplan to tusind og syv som

fra højklasset offentlig transport anerkender ordføreren at der

som laver ledninger og rør til de her byggerier

rækkefølgeplanlægning af institutioner og skoler som gør at man ikke bare fra den ene dag til den anden kan tage et område og sige at

andre steder altså anerkender ordføreren at den planlægning der ligger til grund for det her som er meget grundig og

og i fingerplan to tusind og syv som skal sikre at flere tager

kan rykkes alle mulige andre steder hen det tror vi ikke er let

specielt populær på på at stå og sige

kunne være at det var inden for fælleden at man skulle rykke på det men det er sådan set en af de muligheder jeg tror der overhovedet er på det her område

fjernvarme hvor der er stationsnærhed til de borgere der skal

når man nu har fået den vurdering hvad er det så egentlig man vil have ud af nu her alt alt for sent som jeg ser det

at undersøge en mulighed som endnu ikke er undersøgt og som hverken

kaare dybvad eller fru lea wermelin har

selvfølgelig super ærgerligt at socialdemokratiet ikke synes at man kan undersøge den her mulighed når nu der er en åbenhed herinde fra folketingets side for at flytte på nogle af de ting

man lader som om man kan flytte rundt på nogle byggefelter som om det er legoklodser men det er jo netop en helhedsplan daginstitutioner forsyningsselskaberne til investeringerne den metro der er bygget stationen og så videre hænger jo sammen og så maler man et billede af at vi da bare lige kan rykke rundt

det er ikke muligt derfor vil jeg spørge de radikale om man dybest set står bag den aftale der ligger til grund for det her og dermed står bag

var fjorten år altså fem og tyve år er lang tid og derfor kunne vi jo

godt tage og se på om den fredning ligger det rigtige

det er det der er vores opgave herinde på christiansborg

tage meget hensyn til naturen jeg synes

vi andre er nogle der i et anfald af frådende ondskab og totalt sort natursyn må jeg forstå bare kører videre efter den plan som vi alle sammen har vedtaget for fem og tyve år siden

her der ikke er blevet undersøgt og som radikale venstre synes det er værd at undersøge før vi lægger os fast på at det er der det skal ligge fordi det faktisk ligger

i københavn og er noget af det mest værdifulde strandeng vi har

som gammel strandeng og som den sidste rest af oprindelig natur i københavns kommune skal vi gøre alt for at bevare

området fredningen af amager fælled strandengen handler for os i sf både om et grønt hensyn hvor vi skal forsøge at bevare så meget af vores rene og ægte natur som muligt men det handler også om et demokratisk hensyn hvor vi som politikere må lytte til de borgere som vores beslutning har betydning for og rigtig mange borgere ønsker ikke at amager fælled skal anvendes til byggeri i hvert fald ikke strandengen derfor vil vi i sf gøre alt hvad vi kan for at finde alternative løsninger på den her problematik både i respekt for borgerne i området som har kæmpet en stor kamp men ikke mindst for biodiversiteten og naturen i området sf københavn har gjort en stor indsats for at søge at finde

alternative løsninger så fælleden kan bevares så sent som den fireogtyvende november sidste år stillede vores kommunalpolitikere et medlemsforslag om at københavns kommune skulle pålægges at undersøge om der kan findes alternative placeringer for de to tusind fem hundrede boliger som efter planerne skal rummes i amager fælled kvarteret

blev stemt ned af socialdemokratiet venstre dansk folkeparti og de konservative i borgerrepræsentationen det er brandærgerligt for det

er fra københavns kommune at initiativet til en alternativ løsning skal komme i sf er vi klar til at gå i konkrete forhandlinger med københavns kommune og regeringen om hvordan vi kan finde alternative løsninger i forhold til en eventuel fredning men det er helt afgørende at begge parter er indstillet på sådan en drøftelse samtidig vil jeg gerne understrege meget tydeligt at en alternativ løsning skal findes inden for rammerne af metroforliget som vi indgik i i to tusind og seks det står vi fuldstændig bag i sf går vi derfor konstruktivt ind i den kommende

hvor vi håber at kunne få svar på en række spørgsmål og få uddybet uklarhed i forhold til konsekvenserne af beslutningsforslaget gennemføres forslaget som det ligger nu

krav om erstatning vi er

at høre hvad forslagsstillerne har tænkt på med hensyn hensyn til finansiering der er allerede nævnt nogle

andre løsninger og inklusive det også andre placeringer af byggeriet vi mener på den ene side at alle muligheder for at bevare den unikke natur på amager fælled skal afsøges og samtidig mener vi at en alternativ løsning skal ske i en forhandling med københavns kommune med andre ord er

for at finde et flertal og er indstillet på at finde løsninger på de bindinger som flere

går vi positivt ind i forhandlingerne videre i

auken der altid sagde

ikke byggede metroen til badegæsterne så derfor kunne man godt sløjfe metroplanen ud til amager strand og videre ud til lufthavnen og

nye ting eller andet nyt i vejen så på den måde

lidt ærgerligt at sf holder fast i den kurs som man nu har kørt med nærmest lige siden metroen

andet hår i suppen men

anerkender ordføreren det grundlæggende behov for langsigtet planlægning og dermed også at stå ved aftalen behovet for at man kan planlægge stationsnært behovet for at man kan planlægge institutioner og skoler i samme tempo som de byudviklingsområder man laver og behovet for at forsyningsselskaber og dem der er ansvarlige for vejtrafik osv

københavns kommune

har nogle andre planer eller har truffet nogle andre beslutninger

at beslutningen i borgerrepræsentationen ville se anderledes ud hvis de vidste at der faktisk var

min opfattelse i hvert fald ud fra det jeg har hørt fra borgerrepræsentationen at der er stillet en række spørgsmål men ikke kommet nogen

det grønne transportsystem som gør at tusindvis af københavnere

fru ida auken foreslå at der kunne rykkes på fredningen det er

at sf i borgerrepræsentationen stillede et forslag om

etablerede parker men faktisk også er gammel natur tæt på byen

at alle muligheder er undersøgt for københavns kommune har undersøgt en del af det

sat sig rundt om et bord og

kommunens side skulle finde på løsninger

bare også at sf skylder at anerkende at tingene

og ja man kan altid undersøge ting en gang mere men er det formålstjenligt hvis det der er konsekvensen er at det der er så vigtigt nemlig at få lavet en udvidelse af metroen få lavet nye boliger går i stå er socialistisk folkepartis budskab fra talerstolen i dag til folk her i hovedstaden

udskyde metroen og lave mindre metro og vi vil gerne have færre boliger til almindelige mennesker

den lille del af amager fælled var en del af aftalen om at bygge metroen i københavn selskabet by

lov til at bygge for at finansiere metroen

om forslaget om at stoppe byggeriet og når kommunalbestyrelsen i byen ikke bakker op om ønsket om at stoppe byggeriet mener vi heller ikke at folketinget skal gribe ind

vil man hvis man kigger efter opdage at man står i ikke mindre end et såkaldt biodiversitetshotspot helt konkret betyder det at man kan være så heldig at se sjældne fuglearter som kærsanger tornsanger og græshoppesanger

finder man måske den udryddelsestruede plante brændeskærm der har et af sine sidste voksesteder i danmark på netop det her areal og hvis man sætter sig ned er der en god chance for at man måske ser nogle af de over tyve arter af hjemmehørende vilde strandengsplanter og måske nogle af de syv truede svampearter som kun findes her i københavns kommune

risikerer man at nogle af de her planter og arter forsvinder med andre ord så står man på amager fælled ikke på et eller andet tilfældigt grønt område når man står på byggefeltet man står på et helt unikt område

der er tale om et område der ikke har været bebygget eller opdyrket i fem tusind år det er en fem tusind år gammel strandeng og dermed en af de allersidste rester af oprindelig natur i københavns kommune

men lige det her område er helt specielt og hvorfor

i den her i virkeligheden vanvittige situation at man vil placere boligblokke på noget af københavns kommunes allerfineste natur det skyldes at københavn tilbage i starten af nitten halvfemserne da metroen skulle finansieres valgte at gøre det ved hjælp af grundsalg herunder ved salg af amager fælled og rigtig meget er sket heldigvis kan man sige på fem og tyve år vi er nu

vigtige åbne grønne områder er hvor vigtigt det er at kunne finde ro og opleve natur især når man bor i en hektisk storby som københavn og vi kan i dag se også hvis vi løfter blikket og kigger ud over danmark og den natur vi har her at amager fælled er noget helt særligt også i national sammenhæng

unik natur vi har med at gøre her og derfor

helt tilbage i nitten to og halvfems selvfølgelig genovervejes

var der langt dårligere forståelse for hvad natur

at man fem og tyve år senere stod i en situation hvor vi er så langt fra at leve op til helt basale målsætninger om at standse tabet af natur og biodiversitet i danmark at der ingen chance er for at vi når vores mål om

og tyve skal standse ødelæggelsen af naturen og så er der selvfølgelig naturen som der ikke bør være tvivl om er helt unik og uvurderlig

to tusind og sytten skulle træffe den her beslutning og virkelig besluttede

at den mest unikke natur på amager fælled skulle bebygges ville folk uden tvivl tro at vi var vanvittige

hvor man bør tage ansvar og stoppe op og sige måske var det ikke den bedste beslutning måske bør vi undersøge om der er alternativer i stedet for trækker

og placerer ansvaret for den her

mange år siden jeg vil også godt understrege at det her er en sag for folketinget fordi det er en lov herinde der skal ændres for at det her kan blive muligt det håber jeg efterhånden står klart for de fleste

hvis det er at den her grund skal holdes fri for gravemaskiner og der har været forskellige forslag til alternative byggegrunde på bordet men indtil videre

er det strandet i kommunen da man fra nogle byrådsmedlemmers side ikke har fundet forslagene til alternativ finansiering realistisk

beslutningsforslag skal sådan set ses som et ydmygt ønske fra enhedslisten og fra alternativet for at sikre at vi har gjort

vi kunne inden vi vælger at bygge på den strandeng der er fem tusind år gammel og som er fuldstændig fantastisk

undersøgt både mulighederne for alternativ finansiering men også mulighederne for at bygge boliger andre steder

spørgsmål i forkøbet at vi selvfølgelig skal kunne tilbyde billigere boliger det skal der slet ikke være nogen

vi håber meget på at vi i det efterfølgende udvalgsarbejde jeg vil gerne kvittere for meget positive toner

de radikale og fra sf

kan få en drøftelse om en beretning der i det mindste kan sætte det i gang som vi lægger op til med det her

for lige præcis boliger og lige præcis finansiering for hvis vi får

redde amager fælled og det synes jeg ærlig talt

vi skylder hinanden

var ved at blive en rigmandsghetto som har stået og ført kommunalvalgkamp på at der skulle flere billige boliger og det skulle være nemmere at betale en bolig når man boede i københavn det budskab har vi hørt så mange gange

vi kender præcis de ord og de udtryk man bruger

som ikke er indfødte københavnere som har adgang til de lukkede lister

som kommer udefra og som måske ikke tjener de høje lønninger

er enig i den vurdering som ministeren kom med og som var

kan vi finde andre områder hvor vi kan bygge så vi stadig kan tilbyde københavnerne billige boliger hvis vi ikke længere skal bygge på amager fælled og svaret var ja jeg spurgte også om noget andet

var at undersøge de her ting til bunds så der er intet til hinder for at vi stadig kan bygge billigere boliger stationsnært i københavn samtidig med at vi lader være med at bygge

af de mennesker som trods alt sidder med fingrene nede i det her område og som har et overblik over

at de to ting er nødt til at gå hånd i hånd

skal finansiere metroen det tager vi sådan set også ansvar for selv om vi var imod at man ville finansiere metroen med byggegrunde

man samtidig freder værdifuld natur og de tre ting

er vi skal undersøge det

man ikke ved i forhold til bebyggelsen af ørestad

i områder som for eksempel havnen grønttorvet industrihavnenarealet carlsberg og på andre industrigrunde når vi ikke har sagt at hvis

ikke bygger på amager fælled skal vi gøre lige præcis det her i forslaget

en åben tilgang i håb om at andre partier også kan være interesseret i at gå sammen med os og sige vi er enige i

den her del af amager fælled er helt unik derfor skal vi have en åben undersøgelse af om der er alternativer den her modstand mod åbne undersøgelse begriber

og hvor der aldrig har gået et menneske altså lad os nu lige prøve at

fru lea wermelin at prøve at tale med nogle af de biologer der har forstand på det her område

man taler om at man går ind for flere boliger men man er bare imod at finde arealerne hvor de skal ligge og man taler om at vi skal have

grønt men man vil ikke have en metro og en udbygning af metroen der gør at vi ikke sander til i trafikkaos med os og forurening det er jo ikke os der er ude i noget med stråmandsargumenter det er enhedslisten der simpelt hen

har rodet sig ud i nogle blålysargumenter man får det også til at lyde som om

udvikling kan ordføreren ikke bekræfte at der er tale om seks procent af amager fælled der

vi skal finde en alternativ finansiering hvis vi fjerner planerne om at bygge på amager fælled

det her beslutningsforslag handler om at undersøge om der er alternativ finansiering det har vi fået klare indikationer af fra nogle af dem der ved noget om det at det er der lad os nu forestille os at vi laver undersøgelsen og finder ud af

og det handler om at finde andre steder at bygge almene billige boliger end på amager fælled lad os sige at det viser sig at være umuligt så har vi i det mindste undersøgt sagen

jeg håber at socialdemokraterne vil gå hjem og sove på det og møde op i udvalget når vi skal behandle det her beslutningsforslag

en flig mere men der var ikke blevet bygget en metro

havde siddet og talt om tingene i en uendelighed

bliver naturen mindre eller mere presset af at man

ordførerens parti til en mere begavet finansiering for eksempel at udstykke amager fælled og bygge på den det ville da have været en bedre løsning

gik ind i forhandlinger med regeringen over lang tid hårde forhandlinger men heldigvis endte det

et resultat hvor det lykkedes at trække tænderne ud af

regeringens mest vidtgående liberaliseringer og

men vi står selvfølgelig ved de forlig vi indgår og den aftale vi nu behandler i dag jeg synes nemlig at partierne bag det brede forlig i fællesskab er endt med en aftale der justerer planloven så den fremadrettet på den ene side forbedrer mulighederne for vækst udvikling og bosætning i hele danmark

på den anden side samtidig værner om det danske særkende som et

bag aftalen for det lovforslag vi behandler her udmønter så aftalen og jeg vil ikke gå i detaljer med lovforslaget men fremhæve at der er

rigtig gode tiltag der skaber bedre rammer for vækst lovforslaget åbner op for vækst og udviklingsmuligheder for

også i landdistrikterne og som loven

er i dag kommer der ofte et pres på produktionsvirksomheder på grund af øgede miljøkrav og miljøkonflikter som betyder at

ikke har mulighed for at udvide virksomheden på den nuværende placering det betyder at

må flytte og det må jo siges ofte at være en bekostelig affære derfor afgrænses det

så eksisterende produktionserhverv sikres at de på den nuværende placering ikke skal leve op til nye krav og det vil så give en

blot at de eksisterende virksomheder ikke pålægges nye og yderligere miljøkrav på den placering de har i dag med lovforslaget skabes der mulighed for

større butikker nye butikskoncepter som kan sikre et bedre vareudvalg og lavere priser og spørgsmålet er så om det vil føre til store butikker og mange små byer uden butikker og her er det vigtigt at kommunerne skal sikre at der er

butiksudbud i mindre og mellemstore byer

med en mere fleksibel anvendelse af sommerhusene i løbet af året sikres

længere turismesæson i vandkantsdanmark det synes

også mere attraktivt at bosætte sig i landdistrikterne på baggrund af høringsfasen er det gjort muligt at kommunerne

af flere boliger i overflødiggjorte bygninger det vil øge bosætningsmulighederne og det er rigtig godt alt i alt er det en række tiltag som

og erhvervsdrivende og kommunalbestyrelser mulighed for at skabe en balanceret vækst i hele danmark det er vi socialdemokrater glade for at være

der er til at betale for sosu assistenten og politibetjenten i vores byer og her ville venstreregeringen jo fjerne muligheden

kan fastsætte krav om at der skal være op til fem og tyve procent almene boliger i forbindelse med lokalplanlægningen for nye boligområder det kom heldigvis ikke til at ske vi tog også pusten ud af den tidligere regerings ønske om at eksperimentere med at bygge hoteller og andet langs

og på vores fælles arealer vi har sikret kommunerne nye tiltrængte udviklingsmuligheder med de nye udviklingszoner

sådan at det understøtter mere liv og vækst i hele danmark

og vi har samtidig sikret

det gør vi ved at det grønne danmarkskort bliver bevaret og forstærket så det nu bliver et helt centralt redskab i kommunernes arbejde med at skabe en langt

mere sammenhængende natur

meget bevidste om at vi med lovforslaget her justerer mange steder nogle borgere er

den fysiske planlægning berører nemlig os alle og ligger rigtig rigtig mange danskere på sinde

derfor vil jeg også gerne fremhæve at det er en vigtig del af aftalen at den bliver evalueret inden juli to tusind og tyve sådan at vi har hånd i hanke med eventuelle uhensigtsmæssigheder i

er et afbalanceret lovforslag af planloven vi er tilfredse med at der er blevet indgået et forlig hvor vi alle sammen har givet os

udvikling og så videre mange steder og at det er derfor man lægger op

en liberalisering men når man

skal gælde for hele landet får man præcis det modsatte så styrker man

bekostning af landdistrikterne og de steder hvor de har brug for det

ikke lade det gælde nogle udvalgte steder i landet i stedet for

det vil jo de facto betyde at den udvikling der

det man kan leve af derude er mange forskellige ting men

de ting man har valgt at satse på mange steder eller gerne

nye planlov jo op til at man får nogle muligheder for at udvikle turismeerhvervet derude

tror nu nok at folk der får mulighed for at handle i en butik

stadig væk være aktivitet selv om lovgivningen er den samme

at lempelserne

hvor man frygter at ens lokale købmand

det her ser vi en tendens til nogle af de ting som ordføreren påpeger

indgået og så må vi se om udviklingen går som vi forventer eller om den går som ordføreren forventer og hvis det er sådan

for eksempel langeland som

derfor er det meget godt at der også er nogle udviklingsområder så jeg skal bare spørge sådan helt stilfærdigt og venskabeligt er ordføreren enig i at

vi får udmøntet de her udviklingszoner

men afgrænset og målrettet hvor man nu synes det for eksempel på langeland ærø eller andre steder

løsning frem for en afskaffelse og ja

blandt andet at de der udviklingsområder selvfølgelig

miljø som det kan gå ud over men simpelt hen der hvor kommunerne vurderer de

en vigtig del af landdistriktspolitikken så også giver dem nogle reelle muligheder

gerne vil gøre det sådan og sådan

at de fuldstændig vælter af at vi har lavet den her aftale om

skal

to og halvfems og for langt det mestes vedkommende

indeholder den lovgivning som har sin baggrund helt tilbage i nitten

halvfjerdserne så man kan sige at den har haft mange år på bagen derfor er det godt at vi i forbindelse med forhandlingerne sidste år fik en god og lang

en evaluering af planloven og en sanering de steder hvor vi kunne finde et flertal for at det

vi kan nu se frem til en række forbedrede muligheder for kommunerne og det lokale politiske styre kommunalbestyrelser vil fremover bære et større politisk ansvar men også få en større grad af kompetence til at håndtere den fysiske planlægning

en åben demokratisk proces hvor planforslag og så videre skal lægges frem til offentlig høring og lokal debat så alle synspunkter også fortsat vil kunne komme frem der er forskellige hovedelementer i

for de forbedrede udviklingsmuligheder vi har fået for vores produktion og udvikling i vores landdistrikter bedre udnyttelse af eksisterende byggeri i landdistrikterne og også i

det er godt at vi får friere rammer for investeringer og administrative lettelser og at vi

i forhold til hvornår man kan

der skal være omkring udlejning af danske fritidshuse hvor vi også

vi også glade for at vi har fået implementeret delen omkring omkring studieboliger de her berømte containerboliger som

nogle store udfordringer med at finde boliger til de mange tusinde studerende som

så vi kan få nogle af de her uddannelser ud til andre områder af danmark så det hele ikke foregår i københavn aalborg og aarhus

at finde nogle rammer til at løse det i dansk folkeparti er vi også glade for at vi har fået

omkring omplacering

lavede en aftale om de her otte tusind sommerhusgrunde har man kunnet se at det har lagt beslag på områder i lang tid og det er derfor sund sund fornuft hvis nogle af de steder bliver konverteret til nye steder eller også bliver afreguleret således at de ikke stadig væk indgår som

var inde på i sit indlæg omkring billigere boliger

var noget af det som socialdemokraterne var glade for

men vi anerkender selvfølgelig også at når der skal findes kompromiser

det kan godt være at boligerne bliver billigere i den almennyttige boligsektor men man skal jo bare huske at

bare de boliger der bliver solgt

boligkøbere som ikke kommer til at bo almennyttigt der vil der være en

på de boliger i stedet

vi støtter selvfølgelig op om det her lovforslag og er egentlig

folk der bor i landdistrikterne og vi

høringssvar der netop beskæftiger sig med den her kvalificerede frygt for at

konkurrencen simpelt hen kvæler den

større provinsbyer så ville de nye butiksområder være en magnet

nogle markante ændringer ind i aftalen

støtter at der bliver mulighed for at lave langt større butikker

at de her størrelsesbegrænsninger

vi er sådan set på ganske tryg grund med

syv hundrede og halvtreds million

kroner i øget produktivitet og dit og dat

i forhold til

et produktivitetsgevinsten her på samme måde som jeg

at

er en lang række mennesker i landdistrikterne der i forvejen

vi nu ender på de her ting så medfører det så og så store procentuelle

her forbedrede

dagligvarelovgivning i forhold til butikker og så videre men vi kommer jo ikke uden om at vi kan se i danmark har relativt høje forbrugerpriser også i forhold til

selvfølgelig vil det kunne få en indflydelse men det er ikke noget vi har brugt som

møder fremtiden med optimisme og håb hvor der er arbejdspladser og muligheder og udvikling det mente vi faktisk så meget at vi gik til valg på det i to tusind og femten og vi mener det så meget at vi faktisk også omsætter det til virkelighed vi er i gang med at udflytte fire tusind statslige arbejdspladser vi har lavet en vækstplan for at sikre et danmark i bedre balance vi har gennemført en landbrugspakke der løfter fødevareerhvervet som betyder meget i vores landdistrikter vi har forslag om at øge belåningsgrænsen på realkredit for vores sommerhuse og vi har

sat et grundlæggende fokus på og taget initiativer

derfor var det også vores ambition

derfor indgik den daværende venstreregering i juni sidste år en rigtig god aftale om ændringer af blandt andet planloven var vores ambitionsniveau højere end der hvor vi landede ja det var det men det er altså også vigtigt at vi på det her område kan lave brede aftaler som også står hvis det politiske flertal mod forventning skulle ændre sig ved et kommende valg vi har nemlig før været med til liberaliseringer

derfor er det vigtigt og derfor er det glædeligt at vi fik landet en bred aftale så det er en god dag

aftalen og lovforslaget som vi behandler giver nemlig en lang række forbedringer jeg når nok ikke dem alle

men en stribe er blevet nævnt formålsbestemmelsen i loven får mere fokus på vækst og udvikling i hele danmark samtidig med at der naturligvis fortsat skal værnes

statens muligheder for at kunne komme med indsigelser over for lokale ønsker fokuseres så indsigelser alene skal komme hvis

er i strid med nationale interesser altså en større kompetence

kommunale politikere der hvor opgaverne

langt større selvbestemmelse

lang række gamle arealreservationer med henblik på at der kan udpeges yderligere forsøgsprojekter ud over de ti der

aftalt at det bliver et sted mellem nul

skabe vækst og udvikling med respekt for natur og miljø med lovforslaget får kommunerne mulighed for at udpege udviklingsområder inden for kystnærhedszonen så der kan planlægges byudvikling eller andre tiltag der fremmer udviklingen

bare for en god ordens skyld understrege at det ikke kan ske i områder med særlige landskabs natur eller miljøinteresser lovforslaget giver også mulighed for udpegning af op til seks tusind nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen hvis kommunerne samtidig sløjfer fem tusind udpegede sommerhusgrunde hvor de ikke benyttes vi sikrer også at der er en mulighed for

kan genopføre nedbrændte hoteller i strandbeskyttelseslinjen ja vi sikrer muligheden for at eksempelvis svinkløv badehotel kan genopføres kommunerne gives større fleksibilitet i planlægningen af detailhandelen udvalgsvarebutikker skal kunne besluttes lokalt uden størrelsesbegrænsning og størrelsesbegrænsningen for detailvarebutikker hæves til

bymidter og bydelscentre hæves størrelsesbegrænsningen fra tre tusind

der er bedre muligheder for boliger i landzonen der er udvidelse af erhvervsvirksomheder i landzonen med ret til at pensionister kan anvende sommerhuse som helårsbeboelse efter et enkelt års ejerskab

ti årig tilladelse til midlertidige studieboliger

omdannelseslandsbyer og rigtig meget mere der er mange gode elementer i loven så der er tale om en omfattende modernisering og det er klart at det her er noget der optager

jeg synes vi har været grundigt omkring i den høringsfase der har været men jeg er også med på at der er yderligere ønsker til det lovforslag der ligger

hvert fald sige at vi fra venstres side ser frem til

hvor vi også konstruktivt vil lytte til forslag som kan være med til

vi sikrer at det vi alle gerne taler om nemlig en mere gunstig udvikling for vores landdistrikter

skal være en hjælp til til landdistrikterne

hvor store dagligvarebutikkerne må være

for med mere frie rammer planmæssigt at tilrettelægge

som man lokalt finder

at vi skal være så firkantede

som vi har været hidtil her

ved at kommunerne giver de muligheder så man planlægger sin detailstruktur sine

konkurrence blandt forskellige kommuner

stillede til df er

beskæftiget i dagligvaresektoren og

hvad skal de her mennesker så lave

som der ikke er arbejde til længere af den såkaldte produktivitetsgevinst

er at det er os som kunder der afgør hvilke butikker

at butiksstørrelserne læner sig op ad de grænser der er gældende

det er fordi der er efterspørgsel efter det fordi kunderne ønsker butikker der er lidt større

masser af gode eksempler på at mindre købmænd i små landsbyer klarer sig rigtig godt hvis

har en stærk lokal opbakning der findes mange branddygtige købmænd der driver gode forretninger men det forudsætter at man sørger for at ens lokalbefolkning bakker op

at sørge for at det er den dygtige købmand der overlever

behov for at liberalisere på det her område

at når der er nogle der etablerer en virksomhed og får succes skal de ikke opleve planloven planloven som noget der skaber

på virksomhedens fortsatte udvikling så en succesfuld virksomhed i vores landdistrikter ikke har mulighed for at udvide

vores ønske og det der ligger i lovforslaget er

helt centralt er der samspil

kigger vi naturligvis altid på

flere udviklingsmuligheder

set en helt central del af lovforslaget

udvidelsesmuligheder men som sagt tager

gerne en runde mere og lytter til hvad der er så må vi se men mit udgangspunkt er at vi

faktisk har landet det ganske fornuftigt er der ting som

fase med det her lovforslag men det

respektere lokaldemokratiet og at beslutningerne skal træffes så tæt på borgerne som muligt det vi giver mulighed for nu er at kommunerne i højere grad selv kan bestemme hvordan de vil udvikle deres detailhandel hvilke muligheder vil de give udvikling i bymidter i aflastningscentre det er

friere rammer end i dag så man lokalt kan træffe de beslutninger som man mener er mest hensigtsmæssige for ens by og

selv når man tager højde for skatter og afgifter og alt muligt andet ligger relativt højt der er ofte kritik af manglende konkurrence på fødevarepriserne så danske forbrugere betaler for høje priser for deres fødevarer på grund af manglende konkurrence det gør vi

at man burde glæde sig over

udvikling i hele danmark man kan i det her lovforslag se nogle positive aftryk fra nogle af forligspartierne

set gerne kvittere for i enhedslisten glæder vi os særlig over at der er kommet liv i planerne om et grønt danmarkskort danmark har ikke blot noget af det mindste naturareal i europa men også noget af den mest fattige natur derfor er vi glade for at der nu bliver sat gang i det arbejde men her stopper de positive meldinger fra enhedslisten så også for forslaget rummer fortsat en række meget bekymrende elementer for vores natur og for vores landdistrikter overordnet set

er tale om et opgør

med det som planloven har repræsenteret i så mange år

verden med den her idé om at planlægning skal være et helt centralt redskab til at få skabt bedre sammenhængskraft i vores land flere elementer i det her lovforslag vil efter vores mening betyde en ringere sammenhængskraft

flere elementer vil ikke løfte landdistrikterne tværtimod lovforslaget kan få rigtig store konsekvenser for vores kyster

regeringen bryder løftet om at bevare kystnærhedszonen og introducerer et nyt begreb som man kalder udviklingsområde det er områder i kystnærhedszonen hvor der kan være byudvikling og anlæg og hvor der hvert fjerde år kan ansøges ansøges om ophævelse af kystnærhedszonen det kan få ret store konsekvenser for vores kystlandskaber over tid

og betyde en større grad af bebyggelse det kan ærgre os lidt at man endnu ikke har offentliggjort de nærmere regler som det her vil blive administreret efter vi synes det er lidt problematisk at vi skal behandle et lovforslag uden at have mulighed for at gennemskue hvad konsekvenserne egentlig vil blive for

de liberaliserede landzoneregler som der lægges op til med lovforslaget betyder bla at landzonereglerne ændres så både boliger og erhverv fremover kan udvide eksisterende bygninger med op til fem hundrede

nogen form for tilladelse og uden kommunens godkendelse og uden nabohøring vi er ret uenige i at man bare kan give carte blanche til udbygning af store boliger og erhvervsejendomme uden nogen form for tilladelse

ikke at man lader denne liberalisering gælde alle landzoneområder hvis hensigten er at komme de trængte landdistrikter til hjælp og skabe liv og vækst i landet for problemet er at de her nye regler formentlig vil

udnyttet hvor ressourcerne er til stede der hvor investeringslysten og lånemulighederne er bedst det vil sige at det typisk vil være i landzoner i hovedstadsregionen og omkring øvrige større byer i landet at vi vil se at de her regler vil blive udnyttet

det vil jo sige at de her ændringer vil komme de bynære områder langt mere til

de bynære områder og de øvrige landdistrikter det her lovforslag

at skabe et danmark i balance som den tidligere regering venstreregeringen så flittigt har brugt som argument

med det nuværende lovforslag kan man også i landzonen i hovedstadsregionen gøre brug af lempelserne og det vil jo betyde at

et opgør med fingerplanen der indtil nu har sikret at hovedstadsregionen ikke vokser vilkårligt i alle retninger men vokser

fingre med gode togforbindelser og så videre det er ikke hensigtsmæssigt da hovedstadsregionens landzone er voldsomt under pres

byggeri til både bolig og erhverv og det er det vi allerede har drøftet med den socialdemokratiske ordfører og

udvalgsbehandlingen for at få et mere konkret overblik over hvad det her kommer til at betyde et andet element der bekymrer os er de nye detailhandelsregler som jeg også var inde på i mit spørgsmål til venstre

de ændrede landzoneregler virker det som om de nye detailhandelsregler kommer til at stride imod formålet med lovforslaget om at styrke mulighederne for vækst og beskæftigelse og bosætning i hele danmark fordi man vil gøre det muligt i højere grad at sætte aflastningscentre og udsalgsvarebutikker uden for byerne og dermed

og vi forstår ikke hvordan regeringen og forligspartierne kan udråbe lovforslaget som en løftestang for at styrke mulighederne for vækst og beskæftigelse

enhedslisten ikke har tillid til at man lokalt kan træffe de beslutninger der vedrører borgere og virksomheder i de enkelte kommuner hvorfor stoler

trods alt at sikre at vi stadig væk har nogle naturområder man burde så bruge planloven i langt højere grad til at sikre at man fik naturområder der var sammenhængende

at planlægning er vigtigt for at sikre en fornuftig udvikling i det her land

lytte til lokale ønsker og interesser

så at lade dem få lov at bestemme noget mere ellers så skal alt køres herindefra

på enhedslistens tiltro til lokaldemokratiet i den her sag

mulighederne for at man lokalt

ske inden for visse rammer så man sørgede for at der var en balanceret vægtning imellem forskellige interesser og så undrer det mig også at man nu vil

give muligheder for markante udvidelser af eksisterende byggeri uden kommunerne overhovedet får mulighed for at gribe ind det mener jeg ikke udviser den tillid til at kommunerne skal kunne styre udviklingen

i trekløverregeringen for få måneder siden og derfor stemmer vi selvfølgelig også for det pågældende lovforslag men det betyder ikke

vi har ændret mening i den her sammenhæng vi mener stadig væk at det pågældende lovforslag er lidt for lidt liberalt vi havde helt klart gerne set at man godt kunne være gået lidt videre og det var også den indgangsvinkel vi havde

forhandlingerne i sin tid og derfor endte det med at vi stod uden for aftalen efter regeringsdannelsen er vi så gået med i aftalen så alt i alt er det

et mere sammenhængende danmark eller et danmark i bedre balance som aftaleparterne

på planloven med dette forslag vi mener

at det indeholder en række skridt i den forkerte retning man liberaliserer planreglerne og friholder fortsat landbruget fra rammer om planlægning og man ændrer også planlovens formål planloven har jo altid haft et meget fint formål om at afveje de samfundsmæssige interesser specielt

med lovforslaget har regeringen ønsket at udvide formålet med krav om økonomisk vækst i en tid hvor det er vigtigere end nogen sinde

fra den kortsigtede økonomiske vækst og ser

i de dele af de grønne kiler som er landzone det er potentielt en katastrofe for hovedstadens landskaber hvor planlæggerne i forvejen kæmper en brav kamp for at sikre landskabshensyn man har tidligere undtaget hovedstadsregionen fra lempede landzoneregler og det bør man

særstatus i planloven landbruget har efter de gældende regler ret til at opføre de bygninger der er nødvendige for deres drift som landbrug på den konkrete ejendom det kan kræve en tilladelse i forhold til hvor bygningen placeres hvis den ligger længere fra eksisterende bebyggelse end tyve

en ejendom men for en bedrift det vil sige

så længe han kan dokumentere at han har brug for bygningerne et eller andet sted på bedriften samtidig fremgår det af planloven

har det altid været fordi landbruget har haft en særstilling men det bør der gøres op med når bygningerne er blevet så store og man samtidig gør op med ejendomsbegrebet så bygningerne nu kan spredes over det hele eller omvendt

samles til en enorm bygningsmasse på ét sted så bør der medfølge et krav om lokalplanlægning så der kan skabes nogle klare rammer for hvor bygningerne kan placeres hvordan de skal se ud osv på samme måde som det gælder for alle andre erhverv

behovet for en justering af planloven når det kommer til landbruget vi vil gerne justere så den åbner op for en bæredygtig bosætning af landbrugslandet og lægger en dæmper på landbrugsfabriksbyggeriet som der her lægges

fremme permakulturlandbrug og skovlandbrug og den slags

overordnet er det vores opfattelse at detailhandelsbestemmelserne i nærværende lovforslag åbner for så mange usikkerheder uklarheder og fortolkninger at der er betydelig risiko for en betydelig række af klage og retssager

er måske noget vi her i folketinget burde overveje nøje før vi går i den retning til slut vil jeg lige fremhæve høringssvaret fra viktor reddersen

det ligger faktisk noget i tråd med det vi arbejder for i alternativet han skriver i dag tillader planloven ikke heller ikke den nye at der er mere end én boligenhed i på en matrikel i landzone man kan så søge landzonetilladelse og eventuelt få lov at udvide med maksimalt to hundrede og halvtreds kvadratmeter i en boligenhed mere vi vi spørger om det ikke er på tide at se på om den begrænsning skal hæves eller måske helt fjernes ved

lempe ganske forsigtigt på planloven

give landområderne mulighed for at gentænke gårdene til bofællesskaber lejligheder til integration af flygtninge kollektiver eller bare flere generationer på samme sted nye muligheder frem for forfald med dette citat vil jeg runde af og gentage

få vores land til at hænge sammen eller en lov der handler om hvordan vi kan få byer til at blive ved med at være byer og

mindre tilbygget og mere åbent og frit sådan at folk også kan vælge at slå sig ned steder hvor der ikke er spredt bebyggelse over det hele så derfor

har jeg tidligere i mit liv nærmest udstedt en fatwa

kan godt give en borger en masse rettigheder som man

ikke bliver taget højde for så derfor vil jeg godt

følge det her planlovsudspil der startede med at venstre virkelig gav den gas og

eller andet sted midtimellem så kom der jo ganske fornuftige kræfter ind i debatten

de konservative og socialdemokratiet for at få landet en

i retning af at give kommunerne noget mere ansvar for selv at lægge nogle planer for

dele der skal udvikles blandt andet i kystzonen det synes jeg er en god idé især hvis man ligesom kan få mere klarhed over hvad de statslige interesser

hvert fjerde år men hvert tiende år at de skal have en mulighed for at inddrage nyt areal inden for

der er mere indflydelse og derfor skal der også være mere ansvar til kommunerne

til gengæld skal statens interesser og det der kræver statslig statslig planlægning også stå klart

er fornuftigt nok at ophæve fem tusind reservationer til sommerhuse og give plads til seks tusind nye det

mange år og ikke rigtig bliver brugt og så kan man måske bruge det til at give nogle muligheder andre steder uden at det

så vil jeg sige at den ting der bekymrer mig mest

er den der handler om de lempede landzoneregler

det som bliver problemet er at

kommunerne mister en meget stor indflydelse og de skriver også i deres høringssvar

så faktisk fratager dem muligheden for at planlægge

m² bolig eller tage ikke bare en nedlagt landbrugsejendom men en hvilken som helst ejendom og lave op til fem

så havde vi en diskussion med socialdemokratiets ordfører om hvorvidt de her lempede landzoneregler også kommer til at gælde i fingerplanens kiler

der er ikke nogen særlige hensyn dér og det vil altså sige at der vil komme meget mere spredt bebyggelse i de grønne kiler i

det som er fingerplanens grundlag nemlig at man i halvfjerds år har sagt at der skal være noget særligt i de her grønne zoner de er også under et ekstra pres fordi det

men lidt billigere end inde i byerne og det er det der bekymrer mig

hele landet men kommer til at betyde rigtig meget de steder hvor der i forvejen er byer og

det gør det altså også sværere for kommunerne at styre ting ydermere kan der komme det problem for landbruget at at hvis nogen har en umiddelbar ret til at udvide

gælder der lige pludselig støjregler eller lugtregler der kan give problemer for landbrugsudvidelser så det er et meget godt eksempel på at det at give en enkelt person noget frihed

kan komme til at koste rigtig mange andre mennesker noget frihed

amts avis forleden kunne læse om en familie

et hus i den antagelse at de lå i en grøn kile og

hus i det her frie område

skal køre fem hundrede lastbiler om dagen og de kan ikke gøre noget de har ikke engang en indsigelsesret

er meget fedt at give en frihed til én borger men hvad så med alle naboerne hvad med en kommune der skal sikre infrastruktur der passer til er det klogt derfor

ud og sige at hvis vi kan få kigget på den her del at hvis vi kan få givet indflydelsen tilbage til kommunerne at hvis vi kan kigge på den her umiddelbare ret med nye øjne

klogt også at lade den gælde i fingerplanens område så synes vi

meget uoverskuelig som følge af de mange ændringer der er foretaget siden

ikke kun bør varetages i sektorlovgivningen men som må tænkes ind i den sammenfattende planlægning af udvikling af vores natur og det bebyggede miljø

den ændrede formålsbestemmelse i højere grad end tidligere prioritere vækst og udvikling som det hedder i bemærkningerne til den ændrede formålsparagraf

citat skal afspejle en bedre balance mellem hensynet til vækst og udvikling over for hensynet til natur og miljø

og vækst altid været væsentlige elementer i kommunernes planlægning og der er mange eksempler på at man har prioriteret vækst og udvikling højere end hensynet til natur og miljø

understøttes i en ny formulering af formålsparagraffen men det

det er en bureaukratformulering som er

formulering at citat der fortsat skal værnes om landets natur og miljø

med lovforslaget sker forbedringer for miljø natur eller biodiversitet

der henvises til den igangværende udarbejdelse af det grønne danmarkskort som kom ind i loven under den tidligere regering

hvorfor ikke for en gangs skyld fremme natur miljø og biodiversitet er regeringens tankegang virkelig at vækst ikke er forenelig med bedre miljø mindre forurening og fremgang i artsrigdom og natur

de mere detaljerede forslag under behandling

i udvalgsarbejdet hvor vi også har en lang række ændringsforslag og spørgsmål

vi hører jo meget om demokrati og lokaldemokrati

muligheden for at almindelige mennesker og foreninger kan nå at komme med bemærkninger presset for

ikke fra det kommunale miljø men er skabt af dele af

der ikke kan forstå at det virkelig skal tage så lang tid at få vedtaget et lokalplansforslag som de ofte opfatter som

altså en meget manglende accept af borgernes demokratiske ret til medvirken i planprocessen

eller mangel på samme en lov

er skal fremstå med fornøden klarhed

skabt betydelig retsusikkerhed

forhold fra kommune til kommune

høringssvaret fra landsforeningen landsbyerne i danmark og fra landdistrikternes fællesråd og mange

landdistrikterne med elleve konkrete forslag og jeg vil bare gerne her fremhæve enkelte

delt kommuneskat så man deler mellem sin hjemegnskommune og for eksempel sin sommerhuskommune

den nuværende lovgivning er udformet på basis af regler

det længe været et ønske at man fik skabt en mere moderne udgave af planloven som i højere grad tager højde for de udfordringer som samfundet står over for i dag i forhold til for fyrre år siden jeg synes at lovforslaget indeholder rigtig mange gode og vigtige forbedringer af lovgivningen som er med til at styrke grundlaget for vækst og udvikling i hele landet helt overordnet lægges der op til

den lokale indflydelse på udviklingen hvilket jeg finder er et rigtig godt skridt fremad jeg synes det er vigtigt at vi i højere grad viser tillid til de lokalt valgte kommunalbestyrelser i forhold til den lokale udvikling det er trods alt dem som kender de lokale forhold bedst

rigtig glade for de nye gode muligheder der er givet med den her nye planlov de nye muligheder vil være medvirkende til at forbedre udviklingsbetingelserne for yderområderne for eksempel ved at man omplacerer

og giver øget mulighed for brug af sommerhusene det vil så igen være med til at understøtte turisme som igen understøtter de lokale handlende håndværkerne oplevelseserhvervene restaurationerne og så videre jeg kommer selv fra et område som er meget begrænset af

planloven natura to tusind områder ramsarområder og hvad det nu ellers hedder det er ofte til stor frustration jeg mener selvfølgelig at vi har

noget natur vi skal værne om og vi skal selvfølgelig passe på vores vores smukke kyster og vores åbne landskaber skal vi

ikke bebygge uhæmmet men der skal også være balance i tingene der skal være den rette balance som sikrer at man som borger i kystnære områder på øer eller i landdistrikter har mulighed for at skabe grundlaget for sin egen udvikling inden for nogle rimelige rammer den balance synes jeg

rigtig fint med den her politiske aftale der blev indgået

og som lovforslaget er et resultat af

fordi der er sorte pletter på landkortet det ved ordføreren sikkert alt

sund økonomi

kan man ikke få et boliglån fordi ens bolig nærmest er for billig

bremser udviklingen de her steder et af vores

lave et parallelt realkreditsystem

også bedre mulighed for at udlåne inden for de rammer

der er en vis sikkerhed i forhold til realkreditsystemet

at vi skal ind og lave et statssystem i

at vi skal sikre bedre rammer og det gør vi jo blandt andet

behandler i dag sådan

at se de negative aspekter i det

for at fokusere på de store muligheder det her giver for udvikling

udvikling i hele danmark samtidig med at vi på den anden side beskytter naturen og et godt miljø

udgangspunktet er den aftale som regeringen det var den daværende regering v regeringen lavede med socialdemokratiet kf og df om et danmark i bedre balance fra juni

men vi må konstatere at planloven

i dag en lang række eksempler på at planloven skaber udfordringer i forhold til det initiativ og engagement fra virksomheder og borgere som jo skal skabe vækst og udvikling lokalt det er derfor at et bredt flertal i folketinget nu er blevet enige om en modernisering som vi

diskuteret her i eftermiddag hvor vi på en række områder justerer loven så den synes jeg i højere grad vil understøtte potentialer og forbedre mulighederne for vækst og udvikling i alle dele af danmark vi fjerner jo vækstbarrierer i den fysiske planlægning og vi åbner op for nye udviklingsmuligheder i blandt andet landdistrikterne i turismeerhvervet og også

for i fællesskab at skabe vækst og udvikling og ikke mindst det er også vigtigt for mig som minister værner om naturen

lovforslaget indeholder en række nye muligheder som understøtter vækst og udvikling inden for byerne vi giver med lovforslaget større mulighed for at udnytte bygninger i landzonen der står ubrugte hen det kan være et nedlagt landbrug en tidligere skole eller et lukket mejeri så der bliver altså nu mulighed for at bosætte sig og indrette en virksomhed i det som har været overflødiggjorte bygninger uden først at skulle søge om tilladelse vi gør også rammerne for landbruget mere tidssvarende der bliver bedre mulighed for

opføre driftsbygninger ligesom der åbnes mulighed for besøgsfaciliteter og lignende samtidig betyder lovforslaget at kommunerne skal

mere hensyn til produktionsvirksomhedernes udviklingsmuligheder ved at man fremover skal afgrænse erhvervsområder som forbeholdes produktionsvirksomheder så får og det synes jeg da er glædeligt

og pensionerede sommerhusejere får ret til at helårsbebo deres sommerhus allerede

det tror jeg er en mulighed som rigtig mange pensionister vil være glade for lovforslaget giver også en række nye udviklingsmuligheder i kystområderne det betyder jo at kommunerne nu får mulighed for at udpege udviklingsområder

er større adgang til byudvikling og til at opføre nye anlæg og for at give bedre vilkår for turismen åbnes der også mulighed for at kommunerne kan udlægge og omplacere kystnære sommerhusområder så har der været

jeg tror at det som vi skal prøve at gøre fra

med den her nye planlov

godt give et større vareudbud

på den baggrund har vi altså åbnet op for at der kommer nogle større butikker

også fjernet størrelsesbegrænsningerne for udvalgsvarebutikker det suppleres med nye

for at etablere og udvide aflastningsområder i byer i hele landet

jeg er vigtigt at det ikke bare bliver det vilde vesten at der er nogle regler som sikrer at vi stadig væk har butikker i alle dele af danmark og

den diversitet den pluralisme er vigtig i

og digital administration og giver kommunerne mulighed for bedre udnyttelse af ressourcerne i den fysiske planlægning i kraft af nye planlægningsredskaber

en ny mulighed for dispensation fra lokalplaner til midlertidig anvendelse af arealer til for eksempel midlertidige studieboliger som kan være med til at afhjælpe manglen på studieboliger

startende med dansk folkeparti det er med i lovforslaget

og indfører et nyt forenklet lokalplanredskab for mindre ændringer i lokalplaner det betyder en

forenkling af planprocessen i kommunerne så borgere og virksomheder ikke skal vente i meget lang tid på mindre ændringer

er under den klare forudsætning at kommunerne fortsat skal afsætte tilstrækkelig tid til inddragelse af offentligheden nabohøring og så videre den demokratiske proces er fortsat i fokus ændringerne om mere digital

jeg sikker på at lovforslaget samlet set vil give væsentlig bedre muligheder for vækst udvikling og bosætning i hele danmark samtidig med at vi værner om et godt miljø og en righoldig natur tak for bemærkningerne jeg forestiller mig at der kommer en masse spørgsmål når vi skal udvalgsbehandle det her og

vil selvfølgelig være til rådighed i den debat der vil komme når sagen bliver udvalgsbehandlet

infrastrukturen er der eller hvis det har indflydelse på støj og lugtregler fra nærliggende landbrug eller andre ting medgiver

videre proces men årsagen til at det er foreslået i det forslag der er og det er partierne

rettigheder for borgeren i det her man skal selvfølgelig tage hensyn til de mennesker som er omkring en og de erhverv

også i hovedstadsområdet som i resten af landet men selve princippet om fingerplanen bliver der ikke ændret

fru ida auken rejser det her og det vil også være opmærksom på under udvalgsbehandlingen også i forhold til det

spørgsmål jeg ser ikke de store problemer i det men hvis der

men lige her og nu lægger jeg ikke op til nogen ændringer men hvis

samme lovgivning og ministeren får det til at lyde som om han ikke ønsker at ændre på de her vilkår men det

må man indskrænke det i loven

alle steder så vil ministeren være med til at kigge på en ændring af

både fingerplanen i københavn men men egentlig også

områder og andre dele

resten af landet med nogle mindre marginale ændringer det har jeg personligt ikke

nogen problemer med hvis nogen har problemer med det må man jo diskutere

så derfor holder jeg fast i det forslag som vi har nu

betyder at borgerne i hovedstadsområdet får de samme vilkår som i resten af danmark det er derfor jeg

arealer som er så vigtige at friholde når man har en hovedstad hvor der bliver bygget tættere og tættere og det er netop dem vi skal gøre alt for at bibeholde som de er men men hvis man åbner helt bredt op som der ligger i

gøre de ting som som netop ændrer de grønne kiler til det vi ikke vil have

villig til at diskutere det hele med basis i at man selvfølgelig være enig i forligskredsen på det her område jeg er selv meget opmærksom på de grønne kiler

fingerplanen kan bruges meget offensivt det kommer jeg også med

blive taget et meget meget stort hensyn til miljøet og naturen i